sager vil også fremgå af folketingstidende DK fra statsministeren har jeg modtaget følgende brev efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af ottende november to tusind og tretten bestemt at de under udenrigsministeren hørende sager indtil videre henlægges til handels og europaministeren og ministeren for

minister for udviklingsbistand til udviklingsminister

til det færøske hjemmestyre som kommer fra den danske statskasse i to tusind og fjorten beløber det sig til seks hundrede og fem og tredive million kroner

tage beløbet fra to tusind og tretten og så lave en pristalsregulering vi har tidligere i forbindelse med tilskuddet til det færøske hjemmestyre diskuteret regulering af beløbet nu sker der det for

fjorten at det bliver pristalsreguleret

den sammenhæng også sige at jeg synes det er dejligt at der er lavet en tre årig aftale

det gjorde man i oktober her i år at man

fastsatte reglerne for statstilskuddet for de kommende tre år og det bliver sådan at når man kommer til

bliver beløbet såvel pristals som lønreguleret

får en tredjebehandling her i folketingssalen

skal det færøske landsstyre lagtinget have

går vi ud fra jævnfør at det her er en aftale som er indgået de to parter imellem bliver en formssag jeg skal sige på såvel socialdemokraternes vegne som

et flertal i lagtinget er afveget fra den tidligere holdning om fastfrysning af bloktilskuddet

det var et stærkt signal om at man arbejdede målrettet frem mod selvstændighed denne holdning svækkes

yderligere ved at man ønsker at vi allerede nu tager stilling til om der også skal blive pl reguleres i to tusind og femten og to tusind og seksten

ny regering på færøerne ikke er bundet af den aftale

man kan vende tilbage til den tidligere politik om fastfrysning af bloktilskuddet

det man ønsker på færøerne

en ændring af bloktilskudspolitikken fra de senere år

hvor beløbet lå fast herefter vil det blive pris og lønreguleret og det betyder så også at færøerne overtager nye sagsområder i perioden og så vil omkostningerne herved blive modregnet i bloktilskuddet så pengene følger ansvaret sådan må det jo være

den her lov ændres så har jeg også

været en del diskussion om hvad bloktilskuddet er betaling for

blokstøtte som blev udregnet på basis af hvor stor refusionen havde været så fik man en pose penge i stedet for betaling på nogle

siden har der været lidt diskussion om hvorvidt det stadig væk er staten der finansierer specifikke områder på færøerne eller om det er en pose penge som

ikke bloktilskud men tilskud til de bloktilskudsfinansierede områder

har jo været en del diskussion på færøerne om den her sag der

bloktilskuddet markant

visse områder på færøerne og derfor har staten siden

et underfinansieret de områder som staten har ansvaret for imod det

hvad regeringens holdning er er det sådan som det står

i lovforslaget at der er tale om tilskud til nogle specielle bloktilskudsfinansierede områder eller er det et generelt tilskud som man

vi får jo rig lejlighed til at diskutere rigsfællesskabet i sin helhed når det kommer til generel debat

foråret det blev jo vedtaget af et

enigt folketing efter

forslag fra herre flemming møller mortensen

sætte rigsfællesskabet på dagsordenen en dag i folketinget og

færøske landsstyre som ligger til grund for det her forslag der spørges så til den hypotetiske situation hvor

politisk skifte i færøerne måtte have andre ønsker til hvordan

meget nødig blande mig i færøsk politik

efter min opfattelse stille sig åbent til hvad færøerne måtte komme med af ønsker

drøftelse så spørges der til det her med hvordan man skal forstå bloktilskuddet der vil jeg sige helt enkelt

også gjort gældende ved tidligere behandlinger

er at der er tale om et generelt bloktilskud som jo gives med baggrund i den arbejdsdeling der er mellem danmark

i forhold til konkrete opgaver som er blevet fastsat på et bestemt tidspunkt men vi

har nogen indflydelse på eftersom det er færøerne der varetager de her opgaver og så udmålingen af bloktilskudsstøtten så der er efter min opfattelse

at komme de mindste virksomheders finansieringsproblemer til livs

skabes mulighed for at pengeinstitutter kan oprette refinansieringsregistre med henblik på at foretage såkaldt sekuritisering det vil sige udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i puljer og lån kreditter leasingkontrakter til

en sådan ordning kan ifølge bemærkningerne til lovforslaget være med til at finansiere pengeinstitutternes udlån

andet erhvervsvirksomheder og dermed skaffe den risikokapital der skal til for at de mindste

og skabe arbejdspladser regeringen forventer at pengeinstitutternes forbedrede mulighed for at udlåne penge vil gøre det nemmere for

set enig i at udstedelsen af erhvervsobligationer kræver en væsentlig volumen

også enig i og det skal vi sikre derfor anvendes denne finansieringsform

virksomheder venstres overordnede bekymring går på flere ting og relaterer sig til høringssvarene den gruppe af virksomheder

overskue den transaktionsomkostning der skal til for at få adgang til erhvervsobligationerne samtidig er vi usikre på om den præmie

igennem erhvervsobligationerne er stor nok til at dække risikoen og derfor bekymret for at obligationerne

interesseret i det her område som udtrykker deres bekymring et væsentligt element for venstre er vores byrdestop for erhvervslivet vi mener at erhvervslivet skal friholdes yderligere omkostninger og henstiller derfor til at

ministeren finder pengene på sit budget eller et andet sted i stedet for at sende udgiften for erhvervsobligationerne videre til virksomhederne

afgørende præmis for at venstre kan støtte forslaget samtidig siger flere af høringsparterne at man

ude at finansiere obligationer i men derimod

ministeren som både flink kompetent og dygtig og

snakke om alternative finansieringsformer i andre lande der ligger tæt på danmark

et økonomisk incitament til at byde ind på projekter de selv mener er relevante det ville for alvor være relevant for landets mindste virksomheder og iværksættere der i dag ikke kan finde kapital

er forslaget sympatisk og på trods af den måske lidt

det tog hårdt på investeringslysten den vækstplan vi vedtog med et bredt udsnit af folketingets partier lige før sommerferien ligger i lige forlængelse af regeringens mange andre tiltag for at sikre arbejdspladser og gøre det lettere at drive virksomhed i hele danmark det lovforslag vi behandler her i dag udspringer netop af vækstplan dk lovforslaget rummer en række tiltag men hovedformålet med lovforslaget

ganske enkelt at styrke danske virksomheders adgang til finansiering via erhvervsobligationer det gør lovforslaget på to måder for det første ønsker vi at det skal være muligt at bruge repræsentanter når der bliver udstedt obligationer det vil gøre erhvervsobligationer lettere tilgængelige både for udsteder og for ejer og derfor kan det være med til at flere enkeltvirksomheder vil udstede erhvervsobligationer en repræsentant kan for eksempel varetage obligationsejerens interesse hvis uheldet skulle være ude og den der har udstedt obligationen går konkurs forslaget vil være til glæde for alle virksomheder store som små det er nemlig forventningen at lovforslaget vil gøre obligationsudstedelser til et mere attraktivt alternativ

kan så bidrage til at pengeinstitutter får frigjort kapital som kan blive brugt til at give lån til små og mellemstore virksomheder for det andet

åbner lovforslaget op for at bankerne kan få bedre mulighed for at udstede værdipapirer på grundlag af en afgrænset pulje af erhvervslån såkaldt sekuritisering det vil give bankerne adgang til en ny kilde til likviditet og konkret vil pengeinstitutterne få mulighed for at sælge lån via et refinansieringsregister til for eksempel

den manøvre baner vejen for større udlån fordi det kan frigøre mere udlånskapacitet i instituttet som helhed muligheden for at udstede obligationer ud fra puljer af erhvervslån vil være til gavn for alle virksomheder det viser erfaringer fra blandt andet tyskland hvor man bruger en lignende model årsagen til at det er mere attraktivt for pengeinstitutter at tilbyde erhvervslån til små og større virksomheder

obligationer med sikkerhed i lånene for at bane vej

sådan at pengeinstitutterne kan pulje forskellige lån sammen modellen vil også gavne investorerne de får nemlig mulighed for at købe et værdipapir med sikkerhed i helt afgrænsede puljer af lån investorerne

at få deres penge tilbage hvis eksempelvis en bank skulle ende i afvikling fordi lånene er afskærmet fra de øvrige kreditorer i banken den økonomiske krise har været hård ved dansk erhvervsliv som konsekvens af krisen har vores virksomheder haft sværere ved at opnå bankfinansiering det har været en gift for udvikling for eksport og for skabelse af nye arbejdspladser som et lille land med en åben økonomi kan danmark hverken løbe et europæisk eller et globalt opsving i gang alene men vi kan bruge krisetider til at uddanne unge og opkvalificere voksne vi kan bruge det til at styrke forskning og innovation og vi kan skabe gunstige rammer for virksomhederne og for investeringslysten på den måde kan vi holde hånden under danske arbejdspladser og det er netop de takter vi slår an i vækstplanen det medvirker dette lovforslag til med dets nye rammer for

erhvervsobligationerne socialdemokraterne

derfor vil vi nok også se at til at starte med primært er bankerne der anvender denne mulighed for at tage allerede eksisterende erhvervslån og sekuritisere dem og lægge dem ud til udlån det tror jeg så til gengæld rent konkret vil give de pågældende banker mulighed for

som

at vi har en finansieringsmulighed i danmark via de danske

skal det foregå på kommercielle vilkår men det er vigtigt at vi har en

som vi har gjort meget ud af i alle de år hvor

verdensomspændende finansiel krise efterfølgende er det jo også kommet frem

at det igennem flere år

investere i erhvervsobligationer

at kunne anvende de såkaldte repræsentanter i forbindelse med udstedelse af obligationer

er med hensyn til sekuritisering

får bedre muligheder for at udstede værdipapirer med sikkerhed i

pulje af erhvervslån hvis det skal blive en succes

markederne tager godt imod det og det vi kan gøre fra politisk side er selvfølgelig at gøre værktøjerne så effektive og styrbare som overhovedet muligt

tager hånd om de væsentligste udfordringer i forhold til det vi ved selvfølgelig ikke hvor stor en succes

det der er udfordringen er at finde nogle investorer som vurderer at de har

man selvfølgelig kigge på hvad tilliden til

tjene flere penge på end ved at placere sine penge i mindre risikobetonede statsobligationer eller

aktietyper med relativt lille risiko det bliver spændende at se og det er det vi kan se frem til når vi skal have evalueret hele indsatsen omkring erhvervsobligationer men fra dansk folkepartis side skal det i hvert fald lyde at vi støtter lovforslaget fra regeringen og vi synes det er et udmærket initiativ som vi selvfølgelig også håber bliver til gavn og glæde for de danske virksomheder og deres vækst og

det tekniske i det her så det vil jeg springe

for banker at låne penge til virksomheder lovforslaget er en del af regeringens initiativ til styrkelse af markedet for erhvervsobligationer

for især små og mellemstore virksomheder regeringen har haft et udvalg til at kigge på det område og de kom frem til at muligheden for at kunne sekuritisere erhvervslån er godt for at opnå bedre adgang til finansiering

mellemstore virksomheder der ikke på egen hånd har mulighed for at udstede erhvervsobligationer

usikkerhed der tidligere har været

at sikkerheden er blevet stillet direkte over for långiverne det giver fuldmægtige og andre repræsentanter i syndikerede lån mulighed for at holde sikkerheder på vegne af kreditorerne det betyder blandt

det kan være med til at skabe det fornødne grundlag for at syndikerede lån kan bruges i større omfang anvendelsen af repræsentanter betyder nemlig at erhvervsobligationer bliver et relevant alternativ for flere virksomheder

år med ganske dyb krise og dermed år hvor det ifølge virksomhederne har været meget svært at få finansieret sunde aktiviteter

kreditklemme eller ej bliver diskuteret mange steder i øjeblikket den diskussion vil jeg ikke kaste mig ind i her men uanset om kreditklemmen findes eller

det så let som muligt for virksomhederne at finde penge til sunde projekter hvis der er profitable investeringer der kan skabe vækst og sikre økonomisk genopretning i danmark som ikke bliver til noget så har vi et problem

også derfor vi i vækstplan dk aftalte at der skal skabes bedre rammer for erhvervsobligationer det synes jeg vi gør med dette

vi har markedsmodningsfonden vi har grøn omstillingsfond

business vi har socialøkonomiske virksomheder og grønne iværksætterhuse

eksportrådet innovationsmiljøer videnkuponer innovationskonsortier og meget meget mere som lige på det her område inden for det her ministerium

brug for en statslig løsning der i højere grad kan administreres efter hvad der er brug for af hensyn til samfundet og beskæftigelsen end hvad der er i bankejernes interesser vi ser altså helst en anden løsning men vi kan ikke udelukke at vi ender med at støtte dette

til dels ved at muliggøre anvendelse af såkaldte repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelse dels ved at give pengeinstitutter mulighed for at udstede værdipapirer med sikkerhed i afgrænsede puljer af erhvervslån såkaldt sekuritisering siden krisen er erhvervsinvesteringer i danmark faldet mere end i lande vi normalt sammenligner os med det er naturligvis skidt for vores land som helhed og for den enkelte lønmodtager i særdeleshed færre investeringer medfører et forældet eller nedslidt kapitalapparat med lavere produktivitet og lavere reallønninger til følge den udvikling kan forsøges vendt på flere måder i liberal alliance ønsker vi at man tager alle redskaber i brug

fra to tusind og otte findes det at lavere selskabsskat er den skattelettelse der påvirker bnp per capita mest derfor ønsker vi at selskabsskatten bliver reduceret til tolv procent men det er naturligvis også meget vigtigt at fjerne eventuelle barrierer i lovgivningen som hindrer at virksomheder kan skaffe likviditet via andre kanaler end for eksempel traditionelle banklån i lande som for eksempel usa england frankrig holland sverige og norge er erhvervsobligationer mere udbredte end i danmark specielt i england udgør erhvervsobligationer en langt større andel af de samlede udeståender i procent af bnp end i danmark godt fyrre procent mod knap otte procent i danmark vi ser dette lovforslag som et forsøg på at fjerne nogle af de barrierer og derfor hilser vi det velkommen lovforslaget gør det muligt at anvende repræsentanter ved udstedelse af erhvervsobligationer repræsentanter anvendes

i norge usa og england vi er enige i at en forudsætning for at erhvervsobligationer bliver mere udbredte i danmark er at det bliver juridisk muligt at anvende repræsentanter som kan agere på vegne af et flertal af obligationsejere repræsentere obligationsejere i retten og holde pant på vegne af obligationsejere det at det bliver muligt at benytte sig af repræsentanter giver investorerne større retssikkerhed og det giver en højere grad af sikkerhed for at virksomhederne

indgåede aftaler forslagets andel del lægger op til en model hvor små obligationslån bliver lagt sammen i puljer der danner grundlag for udstedelsen af obligationerne risikoen bliver dermed spredt og det bliver derfor i teorien muligt for mindre virksomheder at få adgang til ny likviditet med disse bemærkninger skal

det er nemt at være virksomhed det handler om administrative byrder og at vi får høvlet dem af desværre har regeringen slækket på ambitionen med hensyn til finansielle byrder og har fjernet

ude i virksomhederne at de føler at der kommer flere byrder

man starter ny virksomhed og bliver ved med at

altså skatter og afgifter

de borgerlige partier som betyder at skatten også falder

en form for likviditetsklemme som man ikke kan se af de rigtige nøgletal når man går ind og kigger på finansrådets statistikker

for at låne penge til investering til innovation til eksport til i det hele taget at udvikle sig så

derfor er finansieringselementet et afgørende element i at sikre at vi stadig væk har små og mellemstore virksomheder i danmark selv om

det også vigtigt at der nu bliver skabt mulighed for at få erhvervsobligationer der bliver bedre mulighed for større erhvervsobligationsudstedelser så det ikke kun er de rigtig rigtig store virksomheder som kan gå ind og gøre det men også for de store virksomheder bliver det nemmere i det hele taget det er godt for virksomhederne og det er godt for danmark

til den her puljekonstruktion

vi kan godt støtte forslaget fra konservativ side men jeg

tror desværre ikke det har den store virkning

jeg tror markedet er sådan indrettet at der både for dem som skal

altså vigtigt at der er en form for paraply også fra statens side for at man kan få skabt de partnerskaber så erhvervsobligationer bliver den store succes som jeg egentlig synes det skulle være

det rigtigste ville være hvis staten gik ind

dansk vækstkapital og vækstfonden

det vil blive en succes det her håber jeg på bliver en succes det ville være godt for erhvervslivet det ville være godt for samfundet og for danmark i det hele taget jeg tvivler bare på at det virkelig vil hjælpe

man skal pulje sig på den måde man gør her men lad os se lad det komme an på en prøve og

billigere muligheder for at rejse kapital til investeringer i virksomhederne det vil regeringen gøre ved at styrke markedet for erhvervsobligationer hvor lån til virksomheder kan lægges sammen i en pulje og ud fra den pulje kan der udstedes en obligation eller et værdipapir som pensionskasser og andre kan investere i loven indeholder to dele det

anvende såkaldte repræsentanter i forbindelse med udstedelser af erhvervsobligationer de her repræsentanter skal varetage ejernes altså købernes interesser for eksempel

gå ind og sørge for at få pengene hjem til dem der har købt obligationen repræsentanter kan også styrke markedet

at få adgang til at komme ind i

en erhvervsobligation vi kan se på høringssvarene

og det er også noget vi kan se har virket rigtig godt i norge hvor man har fået lavet et alternativt marked for finansiering af virksomhederne det andet element i lovforslaget er at give bankerne

bedre muligheder for at udstede værdipapirer på grundlag af en pulje af erhvervsudlån

sekuritisering

de så kan udstede værdipapirer ud fra

som de kan sælge til investorer adgang til lån og kapital er afgørende for dansk erhvervsliv

styrker virksomhedernes adgang til kapital fordi vi på to konkrete måder få styrket markedet for erhvervsobligationer så ny kapital kan komme i spil og gavne danske virksomheder vi er rigtig glade for det her lovforslag og forventer os meget af det vi kan støtte

er der bredt et ønske om at det

at vi får udstedt erhvervsobligationer

fremtiden vise vi har jo indrettet det på en sådan måde at vi har fulgt alle de kloge anbefalinger

fra sagkyndige der har sat sig ned og arbejdet med det her område og på den baggrund er vi faktisk optimistiske og tror på at det vil kunne lade sig gøre at både mellemstore og lidt større virksomheder men også gerne små virksomheder kan få lov til at anvende det her instrument eller i det mindste

det at de bliver anvendt i et vist omfang

mere kapital fri til at udlåne eksempelvis til meget mindre virksomheder så

det det vil blive en succes

erhvervslivet ud over dem som

man altid vende tilbage og kigge på om vi på anden vis kan forstærke forslaget

har vi i hvert fald skruet det sammen til

vurdering af potentielle investeringer det kan for eksempel være detaljerede budgetter forretningsplaner og lignende dette forhold gør de to fonde i stand til at træffe beslutninger på et så veloplyst grundlag som overhovedet muligt når de vurderer hvilke projekter de skal involvere sig i og det er selvsagt en forudsætning for kvaliteten af fondenes arbejde

den værdi de skaber

kan det i værste fald være hæmmende for den udvikling fondene er sat i verden for at skabe hvis fondene ikke fremover kan garantere

samarbejdspartnere samme grad af fortrolighed

det fremgår blandt andet af høringssvarene til forslaget at såfremt den nuværende praksis

vil det ganske enkelt gøre det mindre attraktivt for virksomhederne at samarbejde

vil gerne slå fast at det har vi fra venstres side absolut ikke nogen interesse i

og det gør vi sådan set ikke for at begrænse

offentlighedens mulighed for at søge

for netop at beskytte de virksomheder

også i fremtiden vil være i stand til at løfte den opgave der er deres formål nemlig at skabe udvikling i fattige lande og på samme tid pleje danske handelsinteresser der er tale om en konkret afvejning og derfor

mener vi også det er helt rimeligt at l seks og halvtreds kun omfatter fondenes forretningsvirksomhed personalesager og fondenes interne administration skal og vil med l seks og halvtreds fortsat være tilgængelig for aktindsigt ligesom miljøoplysninger vedrørende fondenes investeringer stadig vil kunne indhentes af offentligheden via miljøoplysningsloven sidst men også væsentligt

vil fondene fortsat være underlagt kontrol

blot afslutningsvis sige at venstre agter at stemme for

ind over folketinget

de her investeringsfonde

det er fordi det handler om forretning

hvis ikke der er den her undtagelse for aktindsigten

indsnævret den handler kun om forretningsområdet den handler ikke om miljøoplysninger den handler ikke om alle mulige andre oplysninger men lige præcis snævret

hvor der kan være en konkurrencesituation med andre virksomheder det synes jeg sådan set er fornuftigt det synes vi i socialdemokratiet er fornuftigt og derfor kan vi støtte det her lovforslag og samtidig også understrege at retstilstanden overhovedet ikke har

i går eller i morgen eller før eller efter det her lovforslag

det eneste det handler om nu er at vi skriver det ind i en lov i stedet for

jeg

behandles på den måde derfor

har det ikke været spørgsmålet om det med aktindsigt der har været problemet det har mere været ovre på miljødelen og miljødelen er

udviklingsministeren at sikre åbenhed

vi med det her lovforslag jo reelt lægger nogle begrænsninger ind

forretningsoplysninger om den enkelte virksomhed som ønsker at komme ind og få støtte fra de her udviklingsfonde men men omvendt

stadig væk er sådan at man kan søge aktindsigt hvis det drejer sig om personalesager

helt klart og specifikt

honorarer til fondens formand eller virksomhedernes formænd eller er det

aflønning af eksterne konsulenter

drejer sig om når man taler om den her interne

den kører faktisk lidt endnu kan man sige om gggi og der synes jeg jo

vigtig opgave i at sikre at der er så høj en grad af offentlighed

den ene eller den anden vej kanaliseres videre ud i systemerne eksempelvis via de her investeringsfonde som de her to fonde jo er vi mener

er man går ind i fordi det er en begrænsning al den stund at man prøver på at begrænse eksempelvis mediernes adgang til de oplysninger som ligger til

bevillingssager og så videre

vi sådan bare

ikke betyder at der vil blive lukket døre

skal afdækkes via eksempelvis mediernes ansøgninger om aktindsigt i de forskellige projekter jeg vil i hvert fald gerne have en klar tilkendegivelse

i det her forslag men men vi ser frem til udvalgsbehandlingen og

hidtil har fondenes forretningsvirksomhed været undtaget fra

gennem bekendtgørelser de bortfalder med den nye

første januar to tusind og fjorten og det her lovforslag handler så om at fondene fortsat skal kunne sikre de private samarbejdspartnere både i danmark og i udlandet fuld fortrolighed om deres forretningsoplysninger den garanti er væsentlig for at fondene faktisk kan få udleveret et ordentligt grundlag når de skal vurdere virksomhedens evne til at løfte projekterne

for at virksomhederne vil indgå

meget optaget af den

på baggrund af dansk forretningskultur og etiske principper

forretningsinformationer men til gengæld

vi også meget optaget af at der er mest mulig åbenhed om arbejdet til inspiration for andre og til demokratisk kontrol med de statslige midler

vi er i særdeleshed optaget af at miljøoplysninger fortsat bliver fuldt tilgængelige som miljøoplysningsloven og århuskonventionen også giver grundlag for vi støtter derfor lovforslaget og ser frem til

det er den slags oplysninger der skal være fortrolighed om for at at virksomheder vil indgå

nogle samarbejder til gengæld kan man sige hvis ikke virksomheden

virksomheden har evne til at løfte projekter ude og

blive valgt fra så det er sådan set ikke et spørgsmål om at

tilført viden og teknologi

stadig er brug for det det er et samarbejde sf støtter lovforslaget skal sørge for at fondene som

virksomheder på de vilkår de har aftalt

altid har haft det handler ikke om at begrænse offentlighedens generelle indsigt i fondenes aktiviteter fondene skal fortsat udvise størst mulig åbenhed inden for deres øvrige områder i sf går vi ind for åbenhed desværre må vi også være realistiske i forhold til de udenlandske virksomheder som fondene samarbejder med de kender ikke til dansk lovgivning eller dansk administrativ praksis og vil med stor

standse samarbejdet med fondene hvis man fra dansk side kræver fuldstændig aktindsigt i fondenes forretningsvirksomhed hvis vi gerne vil fortsætte det gode internationale internationale udviklingssamarbejde skal vi skabe de rammer

for at kunne samarbejde med private virksomheder derfor støtter sf

er det der gør at offentlighedsloven i sig selv med dens begrænsninger ikke er god nok for dér står

interne virksomhedsforhold hvorfor kan den ikke blive brugt i stedet for at man

ikke at gøre det i iø fonden der ikke skal til at i gang med nye aktiviteter de skal måske i bedste fald vedligeholde nogle

er

ikke skal etablere nye aftaler hvad angår de andre

den internationale fond vil jeg

situationer som ikke er dækket ind af den nye offentlighedslov det er overflødigt

med et nyt princip i selve fondslovene

dækkende for de ting som fondene måtte finde fornuftige at dække ind nemlig

jeg er chokeret over at regeringspartierne synes at det er en god idé jeg forledes til at tænke at de

advokatrådet siger direkte at man som udgangspunkt bør være tilbageholdende med at gennemføre de her ting og opfordrer til at man nøjes med at

for nu at tage dem er så beskedne at de siger at de fleste virksomheder vil finde det svært at samarbejde

igen og igen det er en fordel det er lidt svært for virksomhederne det vurderes at være væsentligt for virksomhederne

gælder vistnok som jeg forstod for sfs ordfører at sådan er det blevet sagt jamen det er jo ikke rigtig godt

det direkte modsatte

særlig seriøst hvis jeg sagde at

så må være være sådan men når der er kvalitet i de argumenter der kommer så synes

og ngo forum som er en sammenslutning af alle ulandsorganisationer i danmark siger at det her ikke er hensigtsmæssigt jeg synes at der er en perlerække af gode argumenter for ikke at gennemføre den her lovgivning

jeg synes at vi skulle sige at offentlighedsloven

vi ønsker større åbenhed i forvaltningen og vi synes regeringen og den tidligere regering gjorde alt for meget for at mørklægge der er allerede mulighed for at undtage fonde fra aktindsigt når det kommer til den del af deres aktiviteter som

omhandler deres forretningsstrategi i forbindelse med samarbejde med virksomheder vi anser derfor dette lovforslag for

umiddelbart vil betyde at private virksomheders forretningsovervejelser og dispositioner i samarbejde med disse fonde vil kunne offentliggøres da private virksomheder ofte ligger i konkurrence med hinanden kan disse selvfølgelig ikke leve med at deres forretningsmæssige dispositioner lægges frem for alle herunder deres konkurrenter derfor overføres bekendtgørelsens undtagelser til det her fremsatte

hvorefter undtagelserne for forretningsvirksomhed fortsat gælder det kan vi i det konservative folkeparti støtte og derfor støtter vi forslaget idet vi fremhæver at undtagelsen kun gælder forretningsvirksomhed og altså ikke fondenes interne administration og eksempelvis personsager de vil være undergivet aktindsigt efter offentlighedslovens almindelige bestemmelser offentligheden og dermed pressen vil således kunne holde øje med at fondene drives forsvarligt og korrekt det er kun private virksomheders forhold de ikke får indsigt i eftersom offentlighedsloven jo drejer sig om den offentlige forvaltning og ikke om private virksomheders forretninger

den samme fortrolighed som de hidtil har haft når det gælder forretningsoplysninger som fondene modtager

så vil en række af virksomhederne efter min vurdering fremover afstå fra at samarbejde med ifu og iø

rigtigt at det følger offentlighedslovens § tredive at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om forretningsforhold men det vil

basere sig på en konkret vurdering og det er er min klare vurdering at især udenlandske samarbejdspartnere vil afstå fra at samarbejde

de måske ikke har den samme grad af kendskab til og fortrolighed med dansk lovgivning og derfor ikke tør basere deres investeringer på denne

konkrete vurdering det vil i givet fald gøre det meget vanskeligt for fondene at varetage deres formål og opgaver i henhold til lovgivningen og sikre de investeringer i verdens fattige lande som vi rigtig gerne vil se

det præciseres jo i lovforslagets bemærkninger at ifu og iø fortsat

sikre størst mulig åbenhed i deres virke herunder spørgsmålet om intern administration personaleforhold

herre hans kristian skibby vil jeg sige at vi

som det også har været anført heroppefra om deres

fondene i øvrigt anvender i at tilrettelægge deres virke bliver også

er helt i front som det anføres i et af høringssvarene når det gælder åbenhed og også når det gælder dialogen med det omgivende

har været her i folketinget bag lovforslaget

i oplysninger vedrørende forretningsforhold men ud fra en konkret vurdering med loven her tilsigter vi og giver virksomhederne en garanti for at de interne forretningsmæssige

vil vil blive omfattet af aktindsigt og det er den garanti der kan sikre fondene

høringssvar bliver anført er afgørende for at fondene kan udføre

jeg vil understrege at det her jo ikke er en opstramning eller en mørklægning det er en fortsættelse af den praksis fondene har haft og hvorunder de har skabt

jeg tror det er rimeligt at sige at den daværende opposition ikke helt var indstillet på

så blev der udskrevet valg den daværende opposition vandt magten og som på måske mange andre områder

hvad man syntes om reformudspillet

i december måned to tusind og tolv altså to år senere kom der faktisk et udspil fra regeringen til

lignede det reformudspil som den tidligere vk regering kom med det er det resultat vi førstebehandler i dag eller det vil sige dele af resultatet vi sambehandler l en og halvtreds og l to og halvtreds men alt i alt

bredt forlig baseret på noget som i store træk ligner det som vk regeringen præsenterede for altså snart tre år siden lad mig starte med at slå fast at vi i venstre er meget meget glade for den politiske aftale

jeg vil også konstatere er en aftale som har fået klare liberale aftryk

vil jeg benytte lejligheden til lige at fremhæve her helt generelt er der jo enighed om at den her reform handler om at forbedre det faglige niveau i den danske folkeskole altså skabe et fagligt løft af eleverne og det gøres ved flere timer i dansk matematik og historie altså flere timer i kernefagene så bliver der indført engelsk fra første klasse og for os var det også vigtigt at vi i det hele taget var meget fokuseret på fremmedsprogstilegnelsen helt generelt derfor er det med glæde vi kan konstatere at vi nu fremrykker tidspunktet

hvornår man så begynder på det andet fremmedsprog

skabt mulighed for at elever kan forlade folkeskolen med hele tre fremmedsprogskompetencer det synes vi er en

og det glæder vi os meget til at se resultaterne af helt generelt er der jo altså tale om mere og bedre undervisning

vi indfører her en helt ny

ved at vi har skabt et nyt begreb der hedder tid til den understøttende undervisning det synes jeg er meget visionært og jeg er spændt på hvordan det håndteres ude på de enkelte skoler men altså tid til den understøttende undervisning vil i langt højere grad end tilfældet er i

kunne imødekomme det behov der er for at skabe differentieret undervisning for at alle elever bliver så dygtige som de overhovedet kan så er der nu opnået mulighed for at kunne lave mere

det er en frihedsgrad som vi længe har efterlyst som skolerne har efterlyst

at skolerne vil kunne håndtere på bedst mulig måde præcis med

at sikre at eleverne får det stærkest mulige faglige udbytte vi har sikret at skolebestyrelserne får mere kraft blandt andet har vi sikret at de nu skal bearbejde principper for forældreansvar altså for hvordan hele forældregruppen selvfølgelig har et enormt stort ansvar i forhold til elevernes trivsel tilstedeværelse og deltagelse i skolen vi har samtidig også skabt mulighed for at det lokale erhvervsliv kan være en del af skolebestyrelserne så helt generelt har det for os været vigtigt at sikre størst mulig frihed både for eleverne for forældrene for skolerne og for kommunerne det synes jeg vi har skabt rammerne for med l en og halvtreds og i særdeleshed med l to og halvtreds nu er det to forskellige lovforslag l en og halvtreds er den store pakke som vi alle sammen er enige om l to og halvtreds

den pakke der for alvor giver friheden til

kommunerne tilrettelægger tiden og det er jo en diskussion om skal skoledagen være

at man bruger noget af tiden på skolen til at arbejde med lektier altså at have tid til den faglige fordybelse det sker jo allerede i dag så det her skræmmebillede der er skabt af en skole hvor man også har tid

synes jeg ikke står mål med virkeligheden og jeg er sikker på

ikke med det her får skabt lektiefrie skoler det er der i hvert fald ikke noget i lovforslaget der lægger op til så det her med

at forældrene nu fuldstændig kan slippe ansvaret og skolen klarer det hele sådan er virkeligheden ikke der vil fortsat være hjemmeopgaver der vil fortsat være et stort behov

dansk og matematik til karakteren

og at det selvfølgelig er det første adgangskriterium til en ungdomsuddannelse

regeringen ikke dér men jeg skal love for at sommerferien har bekommet regeringen godt tror jeg

her i efteråret så vi så udspillet til en reform af erhvervsuddannelserne

man lige pludselig at tale om adgangsforudsætninger for overhovedet at komme ind på en ungdomsuddannelse så man har altså

placere ansvaret i folkeskolerne og hos kommunerne hvor det efter min mening reelt hører hjemme men man vil sikre sig at det så er ved indgangsdøren til ungdomsuddannelserne og det er vi heller ikke modstandere af men lad mig sige helt overordnet ja

hele forligskredsen for et meget konstruktivt meget givende meget fyldigt samarbejde og det kommer vi jo også til at have fremadrettet det er nu og her når det hele er vedtaget at vi skal se hvordan det rammer virkeligheden det ved jeg at rigtig mange kommunalkandidater kommunalbestyrelser og forvaltninger er særdeles optaget af så det er godt at vi kommer i gang med førstebehandlingen i dag og det er godt

både heldagsskole helhedsskole og aktivitetstimer som jo er rygraden i den her reform og nu står ordføreren så igen

det her opfundet af vk eller bryder

ikke om helheds og heldagsskole og aktivitetstimer

folkeskolen er undervisningstid som jeg sagde igen og igen og

så er skolen et lærested skolen er ikke et værested og det var det der var vores anke mod de daværende aktivitetstimer som altså nu har fået det her meget konkrete faglige indhold i forhold til at al tid

i forhold til hvilken læring den enkelte elev skal opleve i den danske folkeskole

hele problematikken og diskussionen om om det her nu er et indgreb i den personlige frihed

det er et indgreb i den personlige frihed at man som anden klasseelev går i skole fra

skolen er ikke et værested det der også er vigtigt og en stor kvalitet i tiden til den understøttende undervisning

åbenheden over for det omgivende samfund altså muligheden for at personer med relevante kompetencer kan bidrage til undervisningen men det vil stadig væk være den faguddannede lærer som har det faglige ansvar for at der sker den læringsprogression

skal heller ikke forstås sådan at den almindelige fagopdelte undervisning

kan foregå andre steder end lige i klasseværelset

helt generelt tror jeg det ville gavne også enhedslisten

se på de muligheder der rent faktisk skabes ved at man

hvor man selvfølgelig hele vejen igennem er fokuseret på læringsmålene for den enkelte elev så alle elever i den danske folkeskole

at folkeskolen er et lærested og ikke et værested og derfor vil jeg også spørge venstres ordfører om det er sådan at venstre kan garantere at det personale der er til stede i lektiecafeen

faguddannet personale der er i stand til

eleverne med lektierne

bare sætter en pædagog eller en anden ind i lokalet og så er det et værested

først bliver en naturlig del af skolehverdagen

har et fagligt formål og at det netop skaber mulighed for større grad af undervisningsdifferentiering

det der med at stå og give garantier for at det lige er en speciel faggruppe

ønsker sådan set at det her lige så meget er en tillidsreform hvor man altså giver de rigtige rammer til at skolerne skolelederne igen får ansvaret og at kommunalbestyrelserne i høj grad også følger op på at der sker den her faglige forbedring altså det faglige løft

karen ellemann om fru karen ellemann vil være indstillet på at støtte

som jeg synes meget overbevisende argumenterede for at det ikke nytter noget at vi bare lader det være det kommunale musiktilbud der har monopol på at få dispensation

og derfor vil jeg høre om venstre vil være indstillet på at vi siger til ministeren at vi ønsker at give

formålet er sådan set at

både i forhold til sport og i forhold til musik men jeg

står de med et problem og det må vi løse i udvalgsbehandlingen så det

venstre i det her er at man har fået fjernet eller fået prikket hul i den udelte enhedsskole altså at adgang til niveaudeling i folkeskolens undervisning

gerne have ordføreren til at forklare mig hvad fremskridtet i at niveaudele er det

elevernes bedste dog stadig væk med beskyttelse af stamklassen så jeg

fagligt løft og at indføre en længere og mere varieret skoledag folkeskolen som institution spiller en stor og afgørende rolle i vores samfund det helt centrale i folkeskolen er børnenes undervisning børnenes dannelse uddannelse og trivsel alle børn skal blive så dygtige de kan og skal have de bedste muligheder for trivsel og udvikling vi har en god skole i danmark og vi har nogle tydelige udfordringer vi har dygtige og engagerede lærere og pædagoger vi har skoleledere som er optaget af at udvikle skolen og aktive forældre som gerne vil understøtte skolen og give deres bidrag og først og fremmest har vi nysgerrige glade børn som gerne

skole og lære en masse vigtigheden af en god skolegang er enorm her skabes grundlaget for uddannelse du får viden og kundskaber og du udvikler dine evner færdigheder og kompetencer du får stimuleret din lyst til at lære mere og du erfarer igen og igen at du kan lære her bliver du til som menneske og som aktiv medborger i et levende demokrati og vi skal

alle med den længere og mere varierede skoledag vil også omfatte tilbuddene om specialundervisning og med lovforslaget kan skoledagen tilrettelægges fleksibelt så den skaber gode og sikre rammer om elever med behov for ekstra støtte og opmærksomhed alle børn skal blive så dygtige de kan og når de er færdige med skolen skal de kunne komme videre tage en ungdomsuddannelse bygge ovenpå finde fodfæste på arbejdsmarkedet få en god tilværelse og leve et godt liv vi udvikler og styrker nu folkeskolen

på afgørende områder en ny skole en længere og mere varieret skoledag med øget undervisningstid og nye undervisningsformer antallet af undervisningstimer i først og

flere timer i fremmedsprog og naturteknik de praktiskmusiske fag bliver styrket med flere timer til musik og ved indførelse af de nye fag håndværk og design samt madkundskab derudover indføres en ny tid til understøttende undervisning som skal supplere og understøtte undervisningen i fagene i den øvrige del af skoledagen eleverne skal endnu mere op af stolene

aktive i deres læring vi skal udvide læringsrummet eleverne skal have nogle flere

have ting og materialer i hånden undersøge og erfare at det du lærer i teorien

anvendes i praksis vi har i danmark brug for at være innovative vi har brug for entreprenører og iværksættere og det hele starter i skolen den længere tid i skolen gør det endvidere muligt at sikre at alle børn er fysisk aktive

faglig fordybelse vi skal nemlig i danmark være bedre til at bryde den negative sociale arv at give lige muligheder for alle et vigtigt mål med dette lovforslag er således at betydningen af børnenes sociale forhold skal mindskes i forhold til deres faglige og sociale udbytte af skolen socialdemokraterne mener at vi med dette lovforslag tager et stort skridt i retning af at nå denne målsætning og jeg er overbevist om at netop tilbuddet om lektiehjælp bliver en vigtig vigtig indsats lærere og pædagoger i samarbejde om folkeskolens opgaver udgør en stærk alliance

rigtig glad for at vi med udgangspunkt i respekt for de forskellige uddannelser og kompetencer medarbejdergrupperne imellem med lovforslaget får bedre mulighed for at inddrage pædagoger og øvrigt pædagogisk personale i skoledagen det vil skabe mulighed for blandt andet den understøttende undervisning og børnenes generelle trivsel det er tillige meget vigtigt at et kompetenceløft

musikskoler og ungdomsskoler er positivt og vil åbne op for mangfoldige samarbejdsrelationer og være til glæde for de lokale ildsjæle og det samlede foreningsdanmark med lovforslaget l en og halvtreds sætter vi nye standarder for folkeskolen jeg er sikker på at det vil være til glæde for børnene og det er børnenes undervisning der

det meget kvalificerede og fine arbejde som allerede i dag foregår ude på mange af landets folkeskoler vi tager i dag et historisk kvantespring som i fremtiden vil sætte mange positive spor for vores fælles folkeskole jeg vil også kort runde l to og halvtreds om indførelse af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse lovforslaget om lektiehjælp og faglig fordybelse skal understøtte målet om at alle elever bliver så dygtige som de kan og det skal bidrage til at mindske den negative sociale arv derfor skal lektiehjælp og faglig fordybelse målrettes både de fagligt stærke elever og de fagligt svage elever tiden til faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp med videre skal have fokus på at styrke elevernes faglige niveau

ved at tilbyde eleverne faglig træning faglige udfordringer eller turboforløb som er tilpasset deres niveau og behov vi lægger op til at tilbuddet skal rettes mod forskellige grupper af elever nogle kan få talentforløb

nogle kan få ekstra tid til at arbejde med eksempelvis matematik eller læsning og nogle kan få tid og hjælp til de konkrete lektier i

en misforståelse hvis man tror at tiden til lektiehjælp og faglig fordybelse alene handler om at give eleverne et sted at være initiativet indsatsen skal netop bidrage til elevernes læring træning øvelse og udfordringer er helt centralt i

skaber mulighederne for dette socialdemokraterne støtter selvsagt l en og halvtreds og l to

at når man gennemfører noget

i verden har undsagt

på evidens og så videre

nævner john hattie vil jeg bare sige at john hattie timss pirls og så videre kan tolkes måske også mistolkes jeg er helt tryg ved den dokumentation den

for vores skolereform

jeg har selv erfaring derudefra og jeg ved at det her

at med indlæringsvanskeligheder som ordføreren åbenbart

sammenrodning af fritid og faglighed som ordføreren står her

folkeskolen vi vil løfte folkeskolen og det helt centrale

fuldstændig rigtigt at vi har stor tillid til

at man mestrer klasserumsledelse og at læreren sætter dagsordenen

forkerte retning

lektiehjælp med bevægelse og motion øget samarbejde pædagoger og lærere imellem og så videre og så videre tager et kvantespring for vores elever med hensyn til at få et større udbytte af undervisningen og en styrket trivsel

den negative sociale arv enhedslisten skal have ret til at

læring i spil nu og vi ville netop svigte som regering

løftede folkeskolen

vi løftede til glæde for de elever der er derude som har forskellige interesser og forskellige behov forskellige forudsætninger for at gå i skole den mangfoldighed møder vi nu

der så man en vellykket reform og man fik det gode råd

det i samarbejde med lærerne så tog man hjem og så indledte man en krig med lærerne man kan

radios seneste undersøgelse af hvordan lærerne vil stemme

til kommunevalget se at socialdemokraterne er gået fra tre og tredive til seks

fra lærerne giver

leve en god tilværelse netop det samarbejde det partnerskab

involvering af danmarks lærerforening og en lang række andre interessenter har været vigtigt helt konkret

som skal give eleverne det størst mulige udbytte af undervisningen og den bedst mulige trivsel også dér har vi

at sætte en række initiativer i gang eksempelvis også i

med et stort program

at lave inspirationskataloger

ligger den som en del af skoledagen stadig væk som et frivilligt tilbud vælger eleverne ikke

lektiehjælpen jamen så er der faglig fordybelse vi burde kunne blive enige

og give lige muligheder for alle elever er et stort politisk

tager et skridt i den rigtige retning her der skal være faglighed det kan sagtens være sådan at pædagoger forestår lektiecafeerne det kan også være lærere det beror helt på en lokal planlægning det har vi også tillid til

om socialdemokratiet vil være indstillet på at vi under udvalgsbehandlingen finder en løsning

i udvalget og som jeg syntes argumenterede meget overbevisende for

og suzukimetoden og så videre vil jeg sige som

at det tager vi under udvalgsarbejdet vi har jo haft besøg

blev det lovprist blandt andet af partier her i salen dansk folkeparti var mere nøgtern i sin vurdering i vore øjne indeholdt det både gode og dårlige ting og derfor satte vi os fra starten for at ville forbedre udspillet så vi kunne få en folkeskole der på sigt ville forbedre elevernes kundskaber og færdigheder

efterhånden gik det op for offentligheden hvad udspillet ville medføre og en rasende debat tog form oven i alt dette valgte regeringen sammen med kl at indlede en krig mod lærerne ved at lockoute dem i stedet for at søge samarbejde konflikten blev afsluttet med et lovindgreb

nogle af de mest omdiskuterede emner var forholdet mellem lærere og pædagoger på den ene side og den længere skoledag på den anden side det blev løst ved hjælp af et nyt begreb den understøttende undervisning som heldigvis afløste regeringens lidt besynderlige planer om aktivitetstimer og ligestilling af pædagoger

dansk folkeparti

i aftalen om at styrke elevernes faglighed

derfor vil vi også følge meget nøje hvilken virkning loven får ude i skolerne og i kommunerne hvis det viser sig at reformen ikke virker efter hensigten er vi selvfølgelig rede til at rette op på tingene

vi har dog en behersket tro på at de mange tiltag især de øgede krav til både lærere ledere elever og forældre vil øge fagligheden vi er derfor meget tilfredse med at der skal ske en progression af elevernes kunnen år for år at der bliver fulgt op på skolernes præstationer og at der bliver skredet ind over for skoler og kommuner der ikke leverer varen nu

jeg har jo haft lejlighed til at kigge på det flere gange efter at aftalen om folkeskolen blev indgået der har været en lang række justeringer og tilpasninger i forligskredsen og tak for det særlig tilfreds er jeg med indhegningen af den understøttende undervisning og pædagogernes afgrænsede rolle jeg tror godt jeg kan sige at hvis det ikke havde været for dansk folkeparti

var lærernes ansvar for undervisningen blevet en smule udhulet læreren er jo den afgørende person i undervisningen det der sker mellem elev og lærer afgør hvor meget eleven får ud af undervisningen derfor skal vi selvfølgelig ikke undergrave lærerens autoritet men styrke den læreren er jo leder af sin klasse mens skolelederen er leder af skolen

er der mulighed for at give god undervisning pædagogen og andre personalegrupper får så ansvaret for at støtte læreren i dette arbejde det er undervisningens treklang vi vil lytte nøje efter om der i de kommende år kommer mislyde og falske klange gør der det skal vi selvfølgelig rette op på det

nogle gange står det vigtigste ikke i loven det er lidt mærkeligt at skulle sige dette fra folketingets talerstol jeg tænker selvfølgelig på internationale linjer og skoler der efter pres fra dansk folkeparti blev skrevet ud af aftalen det er

dansksindede folketingsmedlemmer kan finde på så målrettet at arbejde for at undergrave vort sprog og vor kultur selvfølgelig skal undervisningssproget være dansk

selvfølgelig skal eleverne ikke undervises på andet end dansk vi bor jo i danmark globalisering eller ej der er rige muligheder for at lave internationale skoler i privatskoleregi hvilket

hvilket skyldes dansk folkepartis indsats blandt andet vi er glade for at musikskoler og folkeskoler bliver gensidigt forpligtet forpligtet at der kan oprettes talentmusikklasser og og at elever kan bruge deres valgfag

og hvorfor vi er her

vi er også glade for at der endelig kommer fokus på at skabe ro i klasserne det er ikke en direkte del af lovforslaget men det bliver det som følge af læringskonsulenterne der skal rådgive skolerne forældrenes ansvar bliver også gjort tydeligere skolelederen og læreren skal have støtte til at gribe ind over for børn der er utidige ikke opfører sig ordentligt og laver ballade

vi er glade for at eleverne får mere bevægelse og idræt vi er også tilfredse med at §

otte og tyve vedrørende lærerkompetencen bliver skærpet gennem indhegningen af § ni og tyve a nogle kommuner har i dag udnyttet § otte og tyve til at spare penge ved at sætte pædagoger til at

hvis regeringen havde fået held til at ligestille pædagoger og lærere i undervisningen ville endnu flere kommuner have ansat pædagoger til at undervise fordi de overenskomstmæssigt er billigere dansk folkeparti har i den forbindelse spillet en nøglerolle for at sikre

i undervisningen vi er selvfølgelig også tilfredse med at kristendomsfaget ikke kom til at hedde religion og at der ikke kom ændringer på dette område det lader dog til at konfirmationsforberedelsen kan risikere at løbe ind i utilsigtede problemer i syvende klasse

som erstatning for kristendom jeg tror vi skal have nøjere beskrevet hvordan konfirmationsforberedelsen i den længere skoledag kommer til at være i bemærkningerne står der at der ikke er ændret på de nuværende vilkår men vi vil godt sikre os at konfirmationsforberedelsen fortsat er en naturlig del af

er jo kommuner og borgmestre der har talt for at lægge den så den ikke længere har tilknytning til folkeskolen vi skal se på hvordan den understøttende understøttende undervisning kan konverteres til konfirmationsforberedelse vi går ud fra at konfirmationsforberedelsen i syvende klasse skal ligge i tidsrummet

seksten som er de gældende regler da den jo er en erstatning for det eksisterende kristendomsfag men dette må udvalgsbehandlingen jo afklare så er der også nogle andre småjusteringer som vi skal have kigget på for eksempel

er en smule uklart formuleret det

godt tænke os at kigge på og det vil vi søge at få præciseret under udvalgsbehandlingen

ser dansk folkeparti frem til den fortsatte behandling af lovforslagene det er jo en stor dag efter næsten et års behandling diskussion debat slagsmål i medier og andre steder står vi nu her i dag og skal endelig tage stilling til lovforslagene og det ser jeg frem til at få afsluttet med en tredjebehandling om

at lektiehjælpen er frivillig for eleverne

den eneste forskel efter valget er jo at

den bliver obligatorisk for skolerne før valget er den frivillig for skolerne og eleverne og efter valget er den frivillig for eleverne og obligatorisk for skolerne det vil sige at forældrene

klasselokale sammen er det faktisk de svageste der er taberne og så får de ikke nogen hjælp

svagere og det var grunden til at jeg stillede spørgsmålet og svaret er altså

det bliver kommunen selv der beslutter det

være indstillet på at finde en løsning for det danske suzuki institut der var i deputation

i udvalget og som jeg synes meget overbevisende argumenterede for at de skal have den samme dispensationsordning som vi giver de kommunale musikskoler

brænder for deres klassiske musikundervisning

bedre mulighed for at tilbyde den lektiehjælp som de svageste elever har gavn af

vi vil meget gerne være med til at finde en løsning man kunne jo forestille sig at

en skole eller en kommune kunne ansøge

ministeriet om dispensation i hvert enkelt tilfælde så kunne vi løse den her problemstilling

og vil jeg gerne spørge om det er gode resultater ordføreren har fået på to områder for

som pædagog uden fagdidaktisk uddannelse kan undervise i alle fag og

hviler jo på de evalueringer vi har haft

skolestartsforsøgene men læreren har den generelle undervisningskompetence og pædagogens

afgrænset det er understøttende undervisning de skal støtte lærerne i deres faglighed

udøve deres undervisning

fjorten hele vejen igennem vi er seks partier der spænder fra det radikale venstre til dansk folkeparti og der har været ønsker fra alle seks partier

gjort det har de andre partier også

der er så stort et flertal der bakker op om

heldagsskole fremover medmindre der kommer en dispensation

det borgerlige værdigrundlag mener jeg da i høj grad men selvfølgelig giver og tager man jo i et forlig altså hvis dansk folkeparti skulle have lavet den her

havde vi jo ikke opereret med understøttende undervisning så havde vi sagt

af undervisning at alle timer skal fagtimer og så må skolerne selv finde ud af om de vil

i lokalet og respekt for lærerne men helt ærligt er det respekt for lærerne og for læring og det faglige at indsætte pædagoger

polemisk i dag men det er blevet afgrænset allerede i dag er der jo skoler der lader pædagoger

og kan se frem til at gå i musikskole som en del af skoledagen

som nu kan lave lektier henne på skolen og have helt fri når hun kommer hjem det er en god dag for esben

og som fra næste skoleår kommer meget mere i spil når de skal til at lave flere innovative processer i undervisningen

der drømmer om at blive så god til tysk at hun kan snakke noget mere med sin

det er en god dag for gert som i årevis har undervist i naturteknik

som nu efter mange års snak endelig kan blive efteruddannet

der har kedet sig en del i timerne og som nu får chancen for at lave tilbagevendende forløb

at løse rigtige opgaver for en rigtig virksomhed og som derfor glæder sig rigtig meget til at han kan få lov til at gå til afgangsprøve

det er en god dag for jenni

og som nu får flere forløb sammen med museet hvor de blandt andet bliver klædt ud og oplever historien på deres egen krop

skolebestyrelsesmedlemmer som gerne vil bruge sin erfaring fra sin designvirksomhed til at få skolen skolen sporet ind på at arbejde mere med iværksætteri og kreativitet

på den lokale erhvervsskole det er en god dag for morten

som nu får et tættere samarbejde med en af de dygtige pædagoger og oplever hvordan klassen trives og at det bliver sjovere at undervise

en af de femten procent af eleverne

som nu får glæde af at vi fortsætter danmarks lærerforenings læs for livet projekt det er en god dag for ole og resten af hans team

undervisningsforløb i fællesskab fordi det gør eleverne dygtigere og giver mere sparring til ham som lærer

det er en god dag for pernille der er mor til to børn og som

som nu er glad for at der bliver faste rammer det er en god dag for qasim

men som nu gennem skolen skolen får øjnene op for den lokale fægteklub

det er en god dag for rikke der har haft masser af nederlag i matematik

testet for ordblindhed og finder ud af at hun ikke er dum

en god dag for simon

muligheder end gymnasiet men nu pludselig får et forløb med en gæstelærer fra erhvervsskolen og får øjnene op for

matematikken til at tegne skitser og skabe noget

fordi de var temmelig lange og temmelig uoverskuelige og som gerne vil blive bedre til at give eleverne det er

en læringskonsulent og afprøve nye undervisningsteknikker der skaber så stor begejstring

lærer at udregne mængder og grave kartofler op i skolehaven

for yrsa der bliver så opslugt af den varierede undervisning at hun ikke kan lade være med at synes at skoledagen er blevet kortere selv om hun er lidt længere tid på skolen hver dag

som vil skabe en skole hvor eleverne fløjter når de går i skole

fløjter når de går hjem igen

blive så dygtige de kan hans erfaring er nemlig at det også er en skole hvor lærerne trives

er det nyt nej

er det en anerkendelse af det som rigtig mange lærere og skoler allerede gør det nye er at rammerne bliver bedre med mere tid og nye samarbejdsmuligheder

på mange måder eksemplerne her viser nogle af de muligheder der er de vil selvfølgelig ikke alle sammen findes på den samme skole og der skal udvikles en masse udeomkring i kommunerne og på skolerne der ligger et stort arbejde men der er også mange muligheder

kan sikkert finde på endnu bedre ideer og eksempler ude på skolerne end jeg er kommet på

folkeskolereformen her

i lang lang tid på skoleområdet

hvordan det skal være det giver i første

men det er fordi tillid er ansvarspådragende i radikale venstre tror vi

på fremtiden og på den enkelte

og tyve skal der stå men der var jo en lærer med inde til sidst jeg jeg vil spørge hvad det er der er sket med det gamle radikale

var det femten procent af lærerne der ville stemme på

markant overrepræsentation af den faggruppe

jeg tror godt at alle kender

bedste skole for børnene og tog udgangspunkt i hvad der får børnene til at trives

til at lære mest men det vi faktisk også er endt med er endnu mere glade lærere der trives i deres job og som oplever at de lykkes med den opgave

afgørende for os i de her forhandlinger

nu var nogle partier der kom og sagde at de gerne ville kigge på holddelingsreglerne var at sige okay

så det er skrevet fuldstændig klart i loven at man ikke må lave fast

får gavn af innovative processer i undervisningen

sådan nogle børn har rigtig meget glæde af forudsigelighed og

tilbyder lærerne skal inkludere de her børn

hvordan

man også meget bedre det kan man sagtens indtænke på en fuldstændig struktureret måde for eksempel kan man jo lægge et løbebånd hver morgen

indtil nu har det jo fungeret på den måde at når man ville arbejde

til at pulje det sammen så man kunne lave det her løbebånd

det sådan at med tiden til den understøttende undervisning

behøver man ikke at tage tiden fra dansk og matematik og de andre fag som liberal alliance er så optaget af

de mere vi har undersøgelser der peger på at veluddannede lærere

for at børn lærer noget i skolen og derfor afsætter vi

går ud over de svageste elever det

er det jo fordi man ude på nogle skoler har rigtig gode pædagogiske erfaringer med for eksempel at køre aldersintegrerede klasser

hvis man har årgangen på en gang

interesser eller efter forskellige emner det synes jeg

vi har fundet balancen for i det her lovforslag vi gør det muligt at skolerne kan arbejde på den gode pædagogiske måde som de jo allerede er i gang med og som de har ønsket at de kunne få lov til at gøre uden at

på kant med loven samtidig med at vi har præciseret at man ikke må lave fast

lad os give skolerne friheden til den pædagogisk begrundede holddeling som kan give god mening hvis man for eksempel arbejder aldersintegreret eller arbejder med at opdele i emner og en gang imellem også i niveau man må bare ikke lave en fast niveaudeling

et meget stort episk digt hvor der stod at vi havde diskuteret ånd dannelse og tanke og sågar dybbøl banke men i stedet vil jeg bare fremhæve nogle af de ting i

som vi i sf er meget glade for så kan vi jo tage debatten derefter

folkeskole og den gør vi nu endnu bedre som einstein engang sagde så starter menneskets intellektuelle rejse

meget meget tidligt i tilværelsen og derfor er så vigtigt at den her nye folkeskole kan bygge oven på en rigtig god indsats i vores daginstitutioner og kan øge børns samlede udbytte af skolegangen fra de tager deres første skridt ind i klasselokalet i børnehaveklassen til de går ud ni eller ti år senere

har vi jo selvfølgelig især været begejstret for at lovforslaget rummer mulighed for at man kan have to voksne i klassen ad gangen fordi det vil give mere tid til det enkelte barns læring for eksempel inden for kernefag som dansk og matematik der jo danner grundlag

det er altså helt nødvendigt med en ekstra indsats på de her områder

jo har vist sig at alt for mange elever af en gennemsnitlig niende klasseårgang i dag forlader skolen uden de fornødne færdigheder i netop dansk og

også nødvendigt at man gennemgribende forandrer måden at tænke tilrettelægge og afvikle undervisningen på så flere børn kommer vel igennem folkeskolen

for de børn der af den ene eller den anden grund ikke altid kan få hjælp hjemme hos mor og far til den svære matematik eller den vanskelige grammatik det er også derfor at vi i sf har været optaget af at der i den nye skole bliver et sted hvor man kan henvende sig hvor der er tid og ro til den faglige fordybelse og lektiehjælp det vil desuden betyde at mange af eleverne rent faktisk kan holde helt fri når de går ud af skolegården vel vidende at der ikke ligger en stor bunke lektier og venter på dem derhjemme når de engang har været til musik sport eller spejder

lovforslaget er banebrydende for dansk skolepolitik fordi det er første gang i danmarkshistorien at børns trivsel og øgede sociale mobilitet indgår som erklærede klare mål i en folkeskoleaftale med et øget fokus på børns trivsel på arbejdsmiljø på ro og på orden

og uddanner vores børn

vi er glade for at skolerne forpligtes til at åbne sig over for et lokalsamfund og inddrage foreninger virksomheder og kulturelle institutioner i undervisningen vi skal styrke børnenes relation til det lokalsamfund de er en del af i tråd med formuleringen i folkeskolelovens formålsparagraf hvor der står at skolen skal forberede eleverne til deltagelse medansvar rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre sidst men ikke mindst vil jeg slutte der hvor jeg startede

bred en opbakning fra folketingets partier til den her reform af folkeskolen

håb om at vi kan give ro til implementering af de her ændringer og det vil i sidste ende være til stor gavn for både børn lærere

meget vigtigt at de store multinationale selskaber

men skattepolitikken

eller ligger der heri forklaringen på at sfs tilslutning blandt lærerne

at børns trivsel

at vi skal øge den sociale mobilitet og bryde negativ social arv som det tredje mål er helt overordnede mål som sf har kæmpet for skulle være en del af den her folkeskolereform det er vi simpelt

vi er også rigtig rigtig glade for de elementer som at der er lektiehjælp som at der er

mulighed for to voksne i undervisningen at der er mulighed for bevægelse at de praktiskmusiske fag får et løft

gå ind i i forhold til den enkelte elev det har været helt afgørende for sf og det

for enhedslisten og for herre lars dohn det er det ikke for sf for

vi er så glade for de godt titusind pædagoger der allerede de sidste fjorten år har været i folkeskolen og vi håber

set at det gode arbejde kan fortsætte

faglighed arbejder sammen med lærernes faglighed og når skolen

siger at en længere skoledag ikke har nogen som helst betydning for fagligheden så er det

andre ordførere ikke kan grave noget op

stadig væk er en fuldstændig klar forudsætning i folkeskoleloven at man skal tilvejebringe pasning fra nul til tredje klasse

udvikles og trives i folkeskolen jeg betvivler altså ikke intentionerne bag det her lovforslag jeg mener blot at indholdet i lovforslaget skyder fuldstændig forbi målet med lovforslaget skal børnene i folkeskolen være længere tid i skole og ja der er forsvundet mange timer i folkeskolen som følge af besparelser ude i kommunerne over det sidste

så vi kan sikre at eleverne får flere timer men at gå i skole tredive timer om ugen

især hvis man er en af dem

på tavlen samtidig

for at opleve at de ikke altid skal være ham eller hende der er dårlig til matematik

god til at udvikle ting i værkstedet eller er den gode kammerat flere pædagogiske forskere har

den selv udvikler er vigtig fordi den lærer

kreativitet som danmark blandt andet skal leve af i fremtiden i hvert fald hvis man skal tro regeringen som jo gerne vil fremme innovationen men hvis det her lovforslag bliver vedtaget og det

stort problem for så er der netop ikke plads til at udfolde kreativiteten

sociale kompetencer i nogle andre rammer har vi brug for fritidstilbud af høj kvalitet

fra at være elever men når skoledagen bliver længere giver det selvsagt mindre tid

eller klubben efter skole og det kan sikkert få nogle forældre til at vælge tilbuddet fra

giver mening

i kortere tid og regeringen forventer står der i lovforslaget at forældrebetalingen fastholdes på det niveau som

kortere tid kan også få nogle kommuner til at nedprioritere områderne

i stedet for pædagoger det

er et problem fordi frivillige ikke har de samme pædagogiske forudsætninger

idealet for vores fælles folkeskole må være at

hensyn til børnenes forskellige måder at lære på det kræver en varieret en opdateret og

er nytænkende der skaber begejstring

præcis som vi alle sammen har forberedt os til den

flere timer i skolen uden at få mere tid til forberedelse

af undervisningen det giver god mening at lærerne skal være mere

så de er uddannet i det fag de underviser i men det giver ikke mening at lærerne skal løbe hurtigere for at kunne leve op til regeringens målsætning og det giver ikke mening

andet sted når lærerne skal efteruddannes fordi man skal finde pengene til

så de fine løfter som vi også har hørt i dag om at nu bliver undervisningen mere spændende

og med mere bevægelse kommer ikke til at holde for med det her forlig bliver skoledagen

enhedslisten er vi sådan set enige i målet

alle skal blive så dygtige som de overhovedet kan

også enige i at alles talent skal udfordres

i a hold og b hold når klassen som det bærende fællesskab forsvinder

fordi de har sværere ved at navigere i løse strukturer som det er blevet belyst i en rapport fra sfi som

svage får mest ud af at gå i klasse sammen alle bliver altså løftet når klasserne har mange forskellige slags elever

folkeskole der fokuserer på eliten

folkeskole hvor pedellens søn

i folkeskolen i et trygt klassefællesskab

og læse og regne i enhedslisten støtter vi ikke l en og halvtreds

l to og halvtreds for selv om

vi i enhedslisten er modstandere af den nye folkeskolereform

fordi det trods alt giver lidt mere frihed

i enhedslisten mener man skal diktere fra christiansborg

i folkeskolereformen vi mener altså i enhedslisten at det er en god idé at

fordybelse at alle børn kan få hjælp til lektierne

endelig efter en lang skoledag

folkeskolereform hen over hovedet på både lærere og forældre

lærerne har ikke bedt om denne reform

en lang skoledag mindre fritid men ikke mere faglighed

folkeskoleelever og det kommer til at gå ud over fagligheden mere uro når elever med særlige behov skubbes ind i almindelige klasser i en lang og varieret skoledag børn

eller indlæringsvanskeligheder der tabes på gulvet fordi det de har allermest brug for er struktur og forudsigelighed demotiverede lærere der ikke tror på projektet

op mod en femtedel af folkeskolens elever efter ni års skolegang hverken kan læse skrive eller regne på et rimeligt niveau i københavn er tallet for drenge med indvandrerbaggrund helt oppe omkring de halvtreds procent i forhold til dårlige

det er fuldstændig uanstændigt en af verdens førende uddannelsesforskere john hattie betegner reformen som en absurd måde at forandre uddannelsessystemet på og han mener at vi meget hellere skulle gøre som i finland

lærerne det kan man nemlig dokumentere

vi tror at man kan få en meget bedre skole

følgende enkle midler giv lærerne en universitetsbaseret uddannelse sæt skolerne fri til at vælge deres egen kurs lærerne skal have tid til at undervise eleverne skolelederne skal have fokus på faglig kvalitet

mere frihed og fritid for familierne og der skal være en tættere dialog mellem skole og forældre

at politikerne lader sig spise af med en reform som er skrevet af embedsmænd i stedet for at lytte til forældres og læreres ønsker hvis folkeskolen vitterlig skal være folkets skole

der sker når politikerne bliver for dovne til at føre politik og overlader det til embedsmændene

uanset om regeringen er blå eller rød og uanset hvad befolkningen eller forskere måtte mene om det på dr to i debatten sagde

den reform han var allermest stolt af det håber jeg virkelig ikke han bliver ved at

vision om den perfekte borger i konkurrencestaten her er borgerens liv reduceret til en beregnet nytteværdi for staten og det er derfor naturligt at staten overtager så stor en del af

opdragelse som muligt med reformen kibbutzgøres barndommen leg fritid og lektier bliver statens anliggende eller som

sidder foran computeren hjemme i deres såkaldte fritid regeringens respekt for borgernes egen tid familiernes egen tid kan ligge på et meget lille sted

og benævnelser

ændret ved hele det forfejlede grundlag for reformen venstre at skolen skal være et lærested og ikke et værested

lærerne det sidste der bliver når inklusionen ramler sammen med en længere mere varieret skoledag er ro

at gøre pædagoger til lærere og gøre det hip som hap

de har fået udskudt lektiecafeerne indtil næste folketingsvalg

alt har sat jeres fine grønne segl

også kaldet heldagsskolen

er to år til næste folketingsvalg så de borgerlige partier kan nå at besinde sig på en mere ambitiøs dagsorden for folkeskolen folkeskoleforliget er det der sker når politikere holder op med at føre politik

og på christiansborg hvis nogen skulle være i tvivl siger vi nej

sommeren to tusind og tolv vores ønske var

flere timer i dansk og matematik vi ønskede at der skulle være bedre mulighed for at lave hold

de elever der havde brug for at blive løftet meget fagligt

for tonede forløb vi ønskede engelsk fra første klasse vi ønskede et andet fremmedsprog fra femte klasse vi ønskede at der var fokus på

er noget vi har ment igennem meget lang tid

der her i folketinget har været bred enighed om at vi skulle gøre den danske folkeskole endnu bedre så den bliver førstevalget for langt langt flere forældre og elever end det i dag er tilfældet vi tror på at man i et moderne uddannelsessystem skal

forene respekten for viden kundskab og faglighed på den ene side med udviklingen af selvstændighed kreativitet og tværfaglighed på den anden

med den aftale der er indgået på folkeskoleområdet

igennem de år hvor jeg har været medlem af det konservative folkeparti og det har jeg været siden nitten fire og firs at vores børn skulle lære noget mere i folkeskolen i mange år stod vi faktisk uden for folkeskoleforlig fordi vi syntes

for meget fokus på det nogle kalder rundkredspædagogik

det vil sige manglende fokus på faglighed

i nogle kompromiser og kompromiser

fik igennem jeg tror fru karen ellemann var inde på det samme vi havde ønsket at folkeskolens

umage til sidst jeg jeg husker min egen niece der

igennem med alt hvis ikke man har halvfems mandater men jeg synes at vi er kommet igennem med med mange ting og derfor vil

de andre initiativer der er til forbedring af udskolingen blandt andet anvendelsen af valgfag og mulighederne for eliteidrætsklasser det at dyrke eliten er

der kommer en ny prøve i idræt

retning vi er glade for kompetenceudviklingen af lærerne der er en central del af reformen

også glade for de mange regelforenklinger det er lykkedes at komme

som vi er meget glade for

har område hvor vi mener der er behov for at få fundet en løsning og vi er rimelig

for hvilken løsning vi finder men jeg mener at vi bliver nødt til at tage den henvendelse der er kommet fra det danske suzuki institut

som de kommunale musikskoler i har mulighed for at få en undtagelse

så de har en mulighed for at påbegynde undervisningen af de første elever omkring klokken trettende det vil jo

på at vi kan finde en løsning på ganske mange familier står jo med med børn der er særlig udfordret det kan være en dreng med diagnosen infantil autisme

mange af dem har jo deltidshjemmetræning

bliver det altså en udfordring hvis man holder fast i heldagsskolen at de ikke får mulighed for at deltidshjemmetræne deres børn i noget af tiden der håber jeg altså på

de særlige regler som fremgår af lovforslaget og som undervisningsministeren kan fastsætte

tillader at man kan fravige det krav for elever der modtager enten specialundervisning eller får en anden form for støtte for jeg mener at den gruppe af elever har rigtig rigtig godt af den inklusion der ligger i at de er med i meget af den almindelige undervisning

er en god idé at der er det tilbud og det er bla

fordi vi erkender at der er forældre der ikke kan hjælpe deres egne børn og

har brug for at der er læreruddannet personale der hjælper de pågældende elever men vi

altså imod tanken om

der må jeg sige vi var uenige og der endte det jo med at det konservative folkeparti forlod forhandlingerne fordi vi ikke ønskede at være en del af den aftale det vælger regeringen så sammen med venstre og dansk folkeparti

en lidt sjov måde man formulerer sig på

med nærværende lovforslag ophæves kravene til organisering af lektiehjælp herunder at det er frivilligt at deltage i

er en lidt sjov måde at formulere sig på når det det handler om er at man fjerner frivillighed og indfører tvang

jeg vil sige også til herre alex ahrendtsen som jeg havde en drøftelse

på at de svageste elever går hjem i den artikel der var i

står der sort på hvidt erfaringerne fra norge bygger på at når de svageste elever kommer ind i en klasse og går i en klasse

mange elever i forvejen der faktisk godt kan klare sig selv så bliver der ikke så meget fokus på de svageste elever det er klart for de ressourcestærke råber også op og vil have hjælp

om jeg så må sige bliver nålen i høstakken

den anden udfordring er

jeg erkender at der er resultater hvor

og vores holdning er altså den at vi synes at

har brug for det vi mener faktisk at forældrene og eleverne selv skal

det samfund vi lever i i dag hvor der er ganske mange der arbejder forskudt så

suzukiinstituttet og spille violin

og eleverne selv skal have lov til at bestemme

var lidt underholdende men nu valgte jeg ikke at drille enhedslisten med det

enhedslisten holdt en lang tale der handlede om

at eleverne skulle gå så lang tid i skole og det eneste lovforslag de støtter er et der øger antallet af timer

eleverne skal være i skolen fra otte og tyve til tredive timer

indskolingen fra tredive til tre og tredive timer

mellemtrinnet og fra tre og tredive til fem og tredive timer

udskolingen så jeg

er vores kop te derfor har vi jo så respekteret at de andre partier kan gennemføre det efter et folketingsvalg

så er vi ikke en del af forligskredsen

vil arbejde med under udvalgsbehandlingen og der håber jeg at vi kan

faktisk har man spurgt kommunens ti skoler

det kommende skoleår og ser det som et enormt stort

definerer at det skal tilrettelægges i ydertimerne det er så den store konservative højborg

at høre ordførerens

om det gør indtryk på ordføreren helt generelt at vores kommunale kandidater rundtomkring det være sig både venstrekandidater og konservative og alle mulige andre sådan lidt undres over hvad det er for en pudsig ting

idé og det mener flertallet af lærerne

i sidste uge ikke at vi skal lade os drive af dem men hvis man spørger forældrene

benytte sig af det tilbud der er om frivillig

er noget der er særlig populært for nu at sige det på nordjysk og de mange steder hvor jeg har været ude i kommunalvalgkampen har jeg faktisk oplevet at

den enkeltstående sag som det konservative folkeparti har fået mest ros for

vores modstand mod tvungen

partifællen herre brian mikkelsen

er i skole flere timer om ugen end skolebørn er det i dag

der var nogle der ville have det dårligt med det altså mine børn går allerede i dag i skole på mellemtrinnet i tredive timer

ikke noget der får mig til at ligge søvnløs om natten

vi er modstandere af obligatorisk lektiecafé og vi er modstandere af

mine børn har tid til at gå til spejder gå til klaver gå til fodbold og gå til svømning uden problemer

og derfor har vi sagt at det for os er afgørende at man ikke begynder at bruge skolen som en slags opbevaringsanstalt hvor man bare partout skal være hvis man ikke modtager

vi vendt os imod den obligatoriske lektiecafé men som jeg svarede fru karen ellemann før handler om at give flere reelle timer i dansk og matematik synes jeg da altid man skal fokusere på om

behandlingen af forslaget her har lagt så meget fokus på at nogle af de steder

også mener er vigtige for et barns

på det musiske område skal der altså være mulighed for at give dispensation

være fordi man mener at de svageste kan lære noget

altså ikke få nogen sikkerhed for det bliver helt op til kommunerne selv at bestemme om man lærer noget når man er tvangsindlagt til at sidde på skolen vi vil under alle omstændigheder have den holdning

det må være op til forældrene og eleverne selv at beslutte hvor de laver deres lektier men vi mener at der skal være et tilbud om lektiehjælp ikke mindst til de svageste elever og det tilbud de får om hjælp

det synspunkt at vi simpelt hen ikke mener at de elever der ønsker

skal blive på skolen hvis ikke de får undervisning af

tager jeg sådan set ret afslappet

langt de fleste ikke kun konservative jeg taler med men faktisk langt de fleste danskere et meget stort flertal af danskerne og ikke mindst forældrene ønsker faktisk slet ikke at benytte sig af det tilbud der er om frivillig lektiecafé og derfor håber jeg selvfølgelig også på

når vi når et folketingsvalg at de partier der

og dermed også sige til samtlige elever at de skal blive længere tid

den rigtige vej at gå hvis vi skal udvikle vores folkeskoler og det holder vi selvfølgelig fast i uanset at der er nogle steder lokalt

og man kan sige folkeskolepolitik er om noget værdipolitik

både noget fagligt men også noget med at arbejde sammen og være sammen med andre mennesker

den tid man bruger derhjemme skal blandt andet gå til at lave lektier og

at mor eller far sidder ved siden af uanset om man kan hjælpe sit barn

fem

til for at vi kan gøre en god folkeskole endnu bedre det er faktisk mange år siden at det er lykkedes at samle et bredt flertal i en forligskreds der faktisk er historisk bred i forhold til at sætte nogle virkelig ambitiøse mål på vores børns vegne det er jo tre nationale mål

fremtidens folkeskole det er

alle børn skal blive så dygtige som de overhovedet kan

har nogle særlige udfordringer som skal have det løft der skal til for at de bliver dygtigere

rigtig dygtige børn som også skal opleve at de bliver fagligt udfordret og det er selvfølgelig alle de mange børn som er et eller andet sted derimellem med den her folkeskoleaftale giver vi muligheden for at man kan lave et udfordrende læringsmiljø der møder

det andet mål der er i folkeskolereformen og det er at alle børn skal blive så dygtige som de kan uanset baggrund uanset deres forældres sociale baggrund

er lige så centralt og banebrydende at vi både sætter skyhøje faglige ambitioner på vores børns vegne men

et mål om at de skal trives og når vi synes det er så vigtigt at børn skal trives

der er fagligt stimulerende og gode relationer til lærerne et undervisningsmiljø der gør at når de kommer hjem fra skole glæder sig til at fortælle forældrene det her har jeg lært det her var spændende jeg glæder mig til at jeg skal lære endnu mere giver lysten til at lære høj faglighed og trivsel er forudsætningen for

det kræver selvfølgelig at man også virkelig diskuterer hvad det er for en ramme der skal til for at vi får udviklet fremtidens folkeskole ud fra de her tre nationale mål og

er det fordi vi er seks partier aldrig har så mange partier været med i et fælles forlig selvfølgelig er det sådan at når man er

er der forskellige holdninger sådan må det være det er en del af demokratiet men det er faktisk lykkedes os ved at gøre os umage med at snakke med alle de mange interessenter

bedste for den fælles folkeskole

til hinanden at lave en meget stor helstøbt pakke der udstikker nogle meget langtrækkende spor for udviklingen af folkeskolen og det synes jeg er

et partipolitisk slagsmål

starter i nul klasse og forlader folkeskolen efter niende eller tiende klasse vi har en masse rigtig dygtige lærere flere og flere pædagoger

med til at planlægge hvordan vi udvikler en skole der løfter vores børn og det kræver

hinanden håndslag på at når

stor reform i søen

det samarbejde vi har haft for det er altså stort det er ikke tit det sker og det her kommer til at sætte sig spor som vil kunne mærkes af vores børn mange år frem jeg vil gerne fremhæve nogle af de hovedelementer der er

snakket en del om nogle af de indholdsting som ligger i

sagt af flere her og det er

har en skole der hele tiden er i udvikling

gode skoler rundtomkring

været med i forsøgs og udviklingsarbejdet på en række punkter

koncentration deres motivation og dermed også deres lyst til

nogle af de mere teoretiske fag der er i folkeskolen

det i øvrigt er sundt og sjovt konkurrence på en god måde når vi indfører fremmedsprog tidligere sådan at alle elever fra august to tusind og fjorten hvor den nye reform træder i kraft skal starte med engelsk allerede fra første klasse og når de fra femte klasse skal vælge imellem

det fordi vi ved at i et lille land som danmark er det utrolig vigtigt at man kan forskellige fremmedsprog vi kommer til at arbejde med folk andre lande vi kommer til at rejse til andre lande vi kommer til at uddanne os med nogle fra andre lande vi kommer til at læse litteratur faglitteratur manualer og være på nettet hvor vi skal kunne bruge sprog

møde tidligere og vi skal udvikle gode undervisningsmetoder sådan at man fra når man er helt lille i danmark

bliver rigtig kompetente også på fremmedsprog

gennem den længere mere varierede skoledag styrker at flere forskellige fagpersoner kan arbejde sammen ikke mindst et endnu tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger så er det jo heller ikke nyt så er det for de mange år hvor der har været vidtgående forsøg og udviklingsarbejde med samordnet indskoling med rigtig gode resultater

der er jo en grund til at vi her i danmark vægter en rigtig god læreruddannelse en rigtig god pædagoguddannelse og i øvrigt også andre faglige kompetencer

med flere timer med mere varieret undervisning

vi hviler på et bredt faglighedsbegreb det har vi gjort i mange år her i danmark hvor man både skal være rigtig solid i sine faglige kompetencer man skal kunne sætte dem i spil til andre igennem den måde man samarbejder på med hinanden på man skal udvikle sine personlige kompetencer det kræver tid fordybelse ro til at man kan arbejde med forskellige måder at undervise på det er derfor

arbejde der skal til for at man netop kan udvikle forskellige typer af undervisningsformer til meget forskellige børn

jeg vil bare stilfærdigt sige at

folkeskolereformen træder fuldt i kraft og det bliver så senest med udgangen af to tusind og femten så vil det være sådan at de mindste elever vil få en skoledag hvor de normalt vil få fri

tredive tiden og de ældste elever fra syvende klasse og frem vil få fri

det betyder faktisk et markant timeløft for eleverne og godt

desværre har vi jo set gennem en lang årrække og der er rigtig mange der har været bekymrede over det at eleverne har fået færre og færre timer selvfølgelig betyder

er flere timer af høj kvalitet

det er rigtig veluddannede lærere veluddannede pædagoger i skolen rigtig dygtige skoleledelser det er der måske ikke snakket så meget om i debatten her men det er jo faktisk en af de andre hjørnesten som vi har i reformen

sådan at i folkeskolen har hvad der svarer til linjefagskompetence det er også efteruddannelse til de pædagoger som får en tydeligere rolle i samarbejdet

ud i de enkelte klasselokaler og den viden skal tilbage igen så vi hele

for nogle undervisningsmetoder der virker for at vi kan møde meget forskellige børn

nøglen til hvordan vi får kvalitet i flere timer er rigtig rigtig dygtige lærere

af de ting som jeg glæder mig rigtig meget til at se blive udfoldet i folkeskolereformen

samtidig med at eleverne får en

på en måde hvor den længere skoledag inviterer mange andre til at bidrage til børnenes læring en af de vigtige overskrifter er det som vi har kaldt for den åbne skole og det der ligger i den åbne skole er at skolen åbner sine døre endnu mere til den lokale omverden

jo være sådan i den nye skole at alle elever fra syvende klasse vil kunne møde forskellige linjer og valgfagspakker og i højere grad kunne vælge efter motivation og lyst

lokale virksomheder eller sammen med lokale

og kulturinstitutioner som i øvrigt også inviteres

lave nogle forløb sammen med eleverne som en del af dagen

med stor glæde har jo netop fra idræts forenings og kulturlivet som nu kan se at de får en reel rolle i samarbejde med skolerne og

og selvfølgelig kan de ressourcer også sættes i spil i

det være sådan at skolerne og kommunerne formulerer en politik for hvordan de samarbejder med foreningsdanmark

være en del af den længere skoledag hvordan kan man hvis man som elev er med i eliteidræt

få det ind som en del af den længere skoledag det skal der laves samarbejdsaftaler om

er fleksibilitet sådan at det kan passes ind

også en enorm styrke at vi med den her skolereform netop ikke laver en fælles model for alle men

et er at mange skoler laver forskellige typer af forsøgs og udviklingssamarbejde noget andet er at hvis vi

man kan indrette skolen på og den fleksibilitet

betyder det nu at vi så indfører gammeldags niveaudeling ad bagvejen nej

bygger på at vi kan se at der lige præcis er balance

fast i i fællesskabet stamklassen holdet årgangen det er

som klassefællesskabet giver men med muligheder for forskellige typer af hold

man laver forskellige forløb

undervisningsformer så man ved at hvis man skal møde de her

så skal man koble de teoretiske fag på det praktiske og så kan man lave holddeling

nogle gange og det ved vi også rigtig meget om

en af skandalerne i folkeskolen

er alt for mange børn der hen over årene er blevet kanaliseret væk fra den fælles folkeskole væk fra deres kammerater og til det specielle over til nogle særlige skoler

har brug for så meget ekstra støtte at det er det helt rigtige tilbud for dem

fleste børn skal kunne blive i den fælles folkeskole med den nødvendige støtte sammen med deres kammerater men de har selvfølgelig brug for at

hvis man har brug for ro og fordybelse selv det giver holddeling mulighed for også her har vi givet frihed til at man kan sætte pædagogikken og didaktikken i centrum med udgangspunkt i det enkelte barn der skal kunne løftes

digital læring at man har sit digitale penalhus og man kan bruge de sociale medier i et læringsperspektiv jeg godt understrege

i modstrid med den fælles enhedsskole at vi vægter at børn går sammen fra nul til niende klasse men med forskellige typer af holddeling det skal også give mulighed for at man kan arbejde med sine særlige talenter vi permanentgør muligheden for

og vi giver mange bedre muligheder for at man kan lave forskellige typer af talentforløb fordi børn have talenter på mange forskellige måder og det at man har muligheden for noget man brænder særlig meget for man er særlig dygtig til og kan blive endnu dygtigere

utrolig inspirerende for andre elever vi ved nemlig at elever spejler sig positivt op imod hinanden det bliver der også åbnet for endnu mere med den nye reform i det hele taget

teori praktik anvendelsesorientering

kan gøre det i det rigtige miks og så igen tilbage til at det skal understøttes af kompetenceløftet som er i forhold til medarbejderne

et sidste ord i forhold til

lektiecafeer som jo har fyldt meget

senest med udgangen af to tusind og femten fordi lektiecafeer jo ikke bare er lektiecafeer som det så bliver nu som noget der skal være efter alt det andet det er vi enige om i

bortset fra det konservative folkeparti

kunne arbejde med muligheden for at man kan få hjælp til sin lektier men det er egentlig ikke

det allervigtigste det vigtigste er er at kunne få hjælp til lektier og arbejde med faglig fordybelse

som de arbejder med bliver motiveret til at træne og øve fordi

ja det er jo derfor man har lektier det er fordi man skal træne og øve ting som man skal bruge siden hen

man nødvendigvis har fået en lektie for men fordi man gerne vil fordybe sig i noget på et højt niveau det kunne være på et talenthold eller andet

hele tænkningen om at der skal være tid til faglig fordybelse herunder lektiehjælp det skal skolerne selvfølgelig kunne tilrettelægge fleksibelt

det passer i løbet af skoledagen og det skal selvfølgelig være sådan at det er med det miks af medarbejdere som der vil være i fremtidens skole

har gjort grin med

hulahoptid eller væretid

at det der sker er læring på mange måder

undervisning det er læring det er leg men alt sammen noget der skal følges sådan at eleverne bliver dygtigere vi bliver klogere sammen undervejs vi bygger på den bedst tilgængelige viden men vi har brug for meget mere viden om velfungerende undervisningsmetoder så det er en stor reform og som flere

er nogle ting vi skal justere undervejs men vi har turdet

og med en meget bred dialog og med meget

jeg gerne sige tak til alle sammen for og jeg glæder mig utrolig meget til at følge den her reform til dørs

været glade for den men så vil jeg følge alle de andre børn som vil få gavn af den her nye skole der bygger på meget kendt men også

have en klar kommentar til øger det her muligheden for at lave niveaudelt

det i overvejende grad allerede

der skoler jeg kunne godt nævne navne på nogle af dem her men det skal jeg undlade

i matematik hele året nu bliver det

bemærkningerne til lovforslaget at udgangspunktet er at der faktisk bliver strammet op på stamklassens og fællesskabets betydning for undervisningen

det er vigtigt at man bruger mulighederne for holddeling fordi det er det der gør at man kan lave mere varieret undervisning for forskellige børn men det skal vel at mærke altid være med en pædagogisk begrundelse det står meget præcist i lovforslaget

det er at man netop forholder sig til den pædagogiske begrundelse for hvorfor man arbejder med hold undervejs og derfor kan man ikke bare lave permanent niveaudeling

klassestørrelser på op til de otte og tyve elever

nær sagt megakatastrofe hvad

et krav om at der skal være en pædagogisk begrundelse og at der jævnligt det vil sige mindst hver anden til tredje måned skal foretages en konkret pædagogisk vurdering af brugen af holddannelse på baggrund af fagligt niveau i forhold til såvel klassen som den enkelte elev

en pædagogisk begrundelse hvis der så i øvrigt er nogle kommuner som har problemer med indeklima jo er kommunernes ansvar at sørge for at der er et ordentligt

i forbindelse med en så gennemgående

en mærkelig bagvendt måde at gøre det på

forældre ikke skulle bryde sig om det

har til første behandling tværtimod har de bakket op om store dele af folkeskolereformen jeg kan heller ikke genkende billedet af at der ikke har været en folkelig debat og

udemokratisk jeg kan ikke mindes at jeg har været

ikke mindes at der har været en længere og mere offentlig debat i samtlige medier

det samme som at alle parter er enige men

regeringen kom med sit udspil til

sådan at vi når bedst muligt videre så

nuværende formålsparagraf som bliver understøttet af det

vi gør med folkeskolereformen

søen når der faktisk er en rammebeskrivelse på formålene som som fint bliver opfyldt også med det der ligger

står der at

over hvor mange lokalaftaler der på nuværende tidspunkt er indgået rundtomkring i kommunalbestyrelserne grunden til jeg spørger er at jeg møder rigtig mange socialdemokratiske kandidater

taler for at man gerne vil lave lokalaftaler og jeg vil

vurdering af hvor omfattende

tiden til

det op til skolens ledelse at beslutte om det skal være

her beregningsteknisk sagt at det kan være fifty fifty lærer og pædagog men det er op til den enkelte skole at beslutte hvordan man sikrer sig at der er den rigtige kombination af faglige kompetencer men igen vil

gymnasieskoler og frie kostskoler have mulighed for at etablere filialer en mulighed som de kun har i dag hvis de er internationale skoler og for det tredje skal husholdnings og håndarbejdsskolernes navn i lovgivningen ændres til frie fagskoler og skolernes kernefaglighed i loven skal beskrives som livspraktiske og erhvervsrettede

hvert af de tre forslag som er indeholdt her i beslutningsforslaget det første element

frie grundskoler skal have adgang til at oprette vuggestuer for på den måde at sikre en sammenhængende overgang fra vuggestue til børnehave

at regeringen kommer med et lovforslag der lige præcis giver mulighed for

adgang til at etablere og drive private institutioner private pasningsordninger

vuggestuer det lovforslag forventes fremsat for folketinget her til december

det går ud på at frie grundskoler private gymnasieskoler og frie kostskoler skal have generel mulighed for at etablere filialer da beslutningsforslaget også vedrører spørgsmålet om hvorvidt folkehøjskoler skal kunne oprette afdelinger berører det ikke alene mit men også kulturministerens område kulturministeren har meddelt mig at hun finder at det vil være mest hensigtsmæssigt at de dele af beslutningsforslaget som vil berøre folkehøjskolerne behandles i forbindelse med behandlingen af hendes forslag til en ny lov om folkehøjskoler som aktuelt er henvist til behandling i folketingets kulturudvalg

frie grundskoler frie kostskoler og private gymnasier er

dybe historiske rødder hos de frie skoler at de hver bygger på en lokal forankring og et lokalt folkeligt engagement

geografisk og bygningsmæssig enhed skoler der oprettes som filialer er centralt styrede skolekoncerner

ikke i samme udstrækning kunne bidrage til mangfoldigheden derfor vil jeg godt bede om stor forsigtighed

i givet fald vil indebære

regeringen er ikke interesseret i at anvende statslige tilskudsmidler på skolekoncerndannelser som i yderste konsekvens kan udvikle sig til egentlige skolekoncerner det har vi set tidligere og det åbner det her

den enkelte skoles forankring i lokalmiljøet er helt afgørende og regeringen kan derfor ikke støtte den del af beslutningsforslaget som giver mulighed for etablering af filialer

en helt konkret situation i et lokalområde de diskussioner tager vi selvfølgelig altid

men det her beslutningsforslag åbner for at man kan lave egentlige skolekoncerner og derfor kan vi ikke støtte

tredje og sidste element i beslutningsforslaget går ud på at husholdnings og håndarbejdsskolernes navn i lovgivningen skal ændres til frie fagskoler og at skolernes kernefaglighed i loven skal beskrives som livspraktiske og erhvervsrettede fag også

rigtig fornuftig ligesom det første med vuggestuerne

frie grundskoler men også her bliver der altså sparket en åben dør ind jeg har haft

rigtig gode diskussioner med friefagskoler og har også tydeligt tilkendegivet at vi vil ændre husholdningsskolernes og håndarbejdsskolernes navn i lovgivningen til frie

jeg ser også med velvilje på skolernes ønske om en ændret profil af skoleformen der er drøftelser i gang lige nu som vi har

friefagskoler om behov for og ønsker om justering af lovens krav til skolernes kernefaglighed og derfor forventer regeringen også at kunne fremsætte forslag for folketinget om ændring af lovgrundlaget for husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

efterskolerne til også at kunne bevæge sig lidt uden for matrikelnummeret

slet ikke er parat til eventuelt

på at give nogle lempelser i

et dilemma med internationale skoler som lå i byerne som ikke kunne udvides for det kunne man fysisk ikke som det var der var man nødt til at lægge noget i matriklen lige ved siden af det var et konkret problem det fandt man en løsning på uden at man åbnede generelt for at man kunne etablere filialer og dermed lave storskolekoncerner så lad os tage diskussionen konkret

det er alt for vidtgående i forhold til at kunne åbne noget som jeg

en åben dør ind som der bliver sagt og det er sådan at frie grundskoler

mulighed for at etablere og drive private institutioner og private pasningsordninger for børn der er fyldt to en halv år men endnu ikke

det foreslås at denne adgang udvides til også at gælde børn under to år og seks måneder og dermed

beslutningsforslagets anden del om frie frie grundskoler private gymnasieskoler og frie kostskoler skal i lighed med internationale skoler have mulighed for at til etablere afdelinger og filialer da beslutningsforslaget også vedrører spørgsmålet om hvorvidt folkehøjskoler skal kunne oprette afdelinger berører det også kulturministerens område og kulturministeren har så meddelt at hun finder at det vil være mest hensigtsmæssigt at de dele af beslutningsforslaget som vil berøre folkehøjskolerne behandles i forbindelse med behandlingen af kulturministerens

herudover kan jeg tilføje at frie grundskoler frie kostskoler og private gymnasier er et værdifuldt alternativ til de

skoler ikke mindst i kraft af deres lokale forankring og bidrag til mangfoldigheden på skoleområdet men skoler der oprettes som filialer af centralstyrede

lokalmiljøet og vil ikke i samme udstrækning kunne bidrage til mangfoldigheden socialdemokraterne er ikke interesseret i at anvende statslige tilskudsmidler på skolekoncerndannelser koncerndannelser som i værste fald kan

at husholdnings og håndarbejdsskolernes navn i lovgivningen ændres til frie fagskoler og skolernes kernefaglighed i loven beskrives som livspraktiske og erhvervsrettede fag regeringen har allerede tilkendegivet at ville ændre husholdningsskolernes og håndarbejdsskolernes navn i lovgivningen til frie fagskoler og har givet tilsagn herom til foreningen af frie fagskoler der er igangværende drøftelser med foreningen af frie fagskoler om behov og ønsker til justeringer af lovens krav til skolernes kernefaglighed

en vej kunne være at sige at

så må vi have skrevet ind at man kan søge dispensation for at kunne gøre nogle nye ting eller mener ordføreren

må man prøve at se om der kan findes en god løsning det er vi alle sammen meget optaget af i det her konkrete tilfælde ved både ordføreren og undertegnede

kostskole og et studenterkursus som ligger i et område hvor det

fin beretning som venstre har fulgt op på og vi har så

normalt er det jo sådan at beslutningsforslag bliver hældt ned af brættet

det ser vi jo så også ske i dag og figenbladet

det er altså lidt overraskende ministeren siger

det virker lidt besynderligt men fair nok lad os

tage diskussionen i forbindelse med folkehøjskolerne er også kulturordfører og der skal vi jo så sidde og behandle det og så må vi jo se hvor langt vi kan

vi synes jo i dansk folkeparti at det er

med internationale skoler så de også kan få lov til at lave filialer i de her særlige tilfælde som det jo drejer sig om og jeg er sikker på at vi godt kunne

regeringen vil opretholde traditionen med at hælde beslutningsforslag ned af brættet og det

ærgerligt men

i forbindelse med frie grundskoler ligesom de allerede

det giver mere sammenhæng for det enkelte barn

om ideen om at en skole for eksempel kan oprette tyve filialer rundtomkring i landet det er vi i radikale kritiske over for af to årsager

fællesskab at de også har et geografisk fællesskab det er ikke det samme for eleverne hvis man kun går på en filial af en moderskole og derfor ikke har samme tætte kontakt til alle dele af skolen

udspringer skolerne jo ofte af lokale ildsjæle og de

store kulturelle institutioner i de lokale samfund som de ligger i

så ikke ikke undrer sig over det i samme omfang at det kan være svært

ligger i mange forskellige lokalsamfund og for eksempel ikke har ledelse alle steder

og jeg har faktisk svært ved at tro når jeg nu

folk der står bag beslutningsforslaget

principielt set vil tillade en hundrede og sytten skoler

samme moderskole altså tillade en skole med en hundrede og sytten

altid har været geografiske krav til de frie skoleformer det kan jo hurtigt at lugte af noget

som har med tvindloven og lignende at gøre

altid været de her geografiske krav simpelt hen fordi man historisk også har ment at de skulle bygge på lokalt engagement

støtte beslutningsforslaget men det er jo

fastholde når det så er sagt

i altinget i slutningen af sidste uge at de radikale

til at diskutere og eventuelt gå i dialog omkring afstandskriterierne

godt tænke mig sådan mere konkret at høre hvad er det de radikales ordfører mener med

det er jeg absolut ingen tvivl

nu har fru anni matthiesen og de øvrige

som er sådan som jeg læser det totalliberalisering en total afskaffelse af

hjem i tænkeboksen og overveje

vi diskuterer her i dag i beslutningsforslag

frie grundskoler må

jeg tror at det var et af de hovedargumenter der var for at ændre loven dengang et bredt flertal i folketinget

beliggende i toftlund der vil etablere en afdeling i

et eksempel på sportsefterskolen sine som vil placere noget i løgumkloster by og noget lidt uden for løgumkloster det er da to meget meget meget lokale nære eksempler

ligesom at vi skulle være mere konkrete her er der to helt konkrete eksempler på at det ikke er inden for den samme matrikel men det er dæleme tæt på hinanden

jeg spørge ordføreren om det ikke er god radikal tankegang at naturligvis skal sådan

som skole hvis man sidder med nogle nogle konkrete

friskolerne som et positivt supplement til folkeskolen og derfor er vi generelt

for tiltag der kan hjælpe de ildsjæle der allerede har eller får lyst til at prøve kræfter med at drive en friskole

det kan være pædagogisk eller i forhold til den overordnede indholdsmæssige profil

i de tilfælde hvor lokalsamfundet i en kommune hvor det har været svært at få økonomien til at hænge sammen

en lille landsbyskole har måttet lukke beslutter sig for at åbne en friskole af samme årsag er vi også betænkelige ved at give frie skoler mulighed for at oprette filialer langt fra det man kan kalde hovedskolen det går imod intentionen om den lokalt forankrede skole hvis en skole udvikler sig til at være en koncern med afdelinger i mange byer og så kan vi frygte at næste skridt bliver en egentlig kommercialisering og det er vi ikke interesserede i vores børns primære uddannelsessted skal ikke omformes til noget som driftige forretningsfolk kan tjene penge på

give god mening at den lokale friskole får mulighed for at udvide paletten med eksempelvis en vuggestue og det ser regeringen som vi har hørt jo også allerede på i

sat på til december så netop den del kommer der mere om i salen på et tidspunkt sidst men ikke mindst ønsker man med beslutningsforslaget også af

håndarbejdsskolernes navn i lovgivningen til frie fagskoler og det er regeringen som bekendt allerede i færd med ligesom man også diskuterer skolernes interesseorganisation og

man er i gang med de bemærkninger kan sf altså støtte dele af intentionerne bag forslaget men vi kan ikke støtte forslaget som som helhed som jeg også har været inde på

fru lene espersen så derfor vil jeg tage det lidt på forhånd

et ønske om at åbne en filial relativt tæt på jamen så må man jo se på det i forhold til at få en dispensation jeg kan jo ikke afvise

hvordan ministeriet vil se på det det synes jeg man må tage stilling til helt konkret

friskolernes værdi hænger sammen med at det er lokalt forankret og at det er en specifik situation hvor

flere tilfælde hvor der i byer hvor kommunen beslutter sig for at lukke en skole

levedygtig eller

alt for lille grundlag til den der kan være mange årsager til det er en forældrekreds eller et lokalt engagement der

at sige at der er mange forskellige årsager til det og vi ønsker ikke at der skal ske en kommercialisering af det her vi ønsker at

en friskole ligger det jo i ånden bag loven om friskoler at det kan være en forældregruppe det kan være

et helt konkret lokalt sted som tager ansvaret for friskolen

og hvis ordføreren ikke

er kommunalvalg om en uge og der må folk stemme på de lokalpolitikere som enten vil lukke skoler

lovgivningsarbejde

enhedslisten

som frie fagskoler har brug for for at blive endnu bedre

som vi ikke støtter og handler om frie skolers mulighed for

er at vuggestueområdet og

meget store nedskæringer ude i kommunerne

det er jo noget der er blevet oprettet af nød kan

større opdeling både

er helt små det er den ene ting den anden ting er

et område som faktisk har været dækket af en overenskomst enten af foa eller bupl

kan vi jo selvsagt ikke støtte i enhedslisten

støtter vi ikke det her beslutningsforslag

om hvordan vi kan sikre de frie skoler bedre vilkår og hvordan vi kan sikre

i to tusind og ti med genopretningspakken

at enhedslistens ordfører mener at det er okay

men at de frie skoler ikke skal have de samme

tilbud som ikke er overenskomstdækket

tilbud som er overenskomstdækket det er jo et stort problem for personalet når man ikke er dækket

en overenskomst så det er simpelt hen det det handler om i forhold til

dokumentation for hvor stort problemet er hvor stor efterspørgslen på det er og hvorfor efterspørgslen på det er

at man i et mindre landsbysamfund også får muligheden for at få

til to en halv år passet i en vuggestue og hvis nu det er den eneste mulighed

i yderområderne synes

så det er rimeligt at man ikke vil være med til at give dem

en og halvtreds og l to og halvtreds også kendt som folkeskoleforliget eller heldagsskolen folkeskoleforliget vil med stor sandsynlighed sende flere børn over i de frie grundskoler men af de forkerte grunde de frie grundskoler

skulle gerne tiltrække børn fordi de gør det godt og anderledes og ikke

folkeskolen bliver trukket ned af en amatøragtig folkeskolereform der hverken levner plads til folket eller forskningen men der er grund til at give de frie skoler gode rammer

de frie skoler sikrer mangfoldighed i skoleudbuddet og de har både aktuelt og historisk betydet at der sker en udvikling i hvordan vi driver skoler i danmark de frie grundskoler fungerer som et pædagogisk udviklingssted et skatkammer af læringsmiljøer der i høj grad også påvirker og udvikler folkeskolen ser vi helt overordnet på de frie grundskoler

kan vi se at de klarer sig bedre på en række målbare parametre de frie grundskoler løfter både stærke og svage elever bedre end folkeskolen og de gør det for færre offentlige kroner end folkeskolen de frie grundskoler har langt mindre klassestørrelser og de bruger flere penge på efter og videreuddannelse af lærerne

er blevet fortsat under den nuværende

det er en dårlig idé at sætte koblingsprocenten ned

er ikke i første omgang de frie skoler jeg er bekymret for i den sammenhæng men lige præcis de forældre som gerne skulle have et

nærværende beslutningsforslag ændrer ikke på koblingsprocenten men tager fat i nogle andre vigtige parametre

og vi foreslår det igen i dag og det er meget glædeligt at høre at der

frie grundskoler private gymnasieskoler og frie kostskoler skal have mulighed for at etablere afdelinger og filialer

med denne del retter vi op på den skade som tvindloven desværre kom til at forvolde almindelige

den slags der sker nogle gange når man forsøger

en lidt

husholdnings og håndarbejdsskolernes navn skal i lovgivningen ændres til frie fagskoler og skolernes kernefaglighed i loven skal beskrives som livspraktiske og

de frie fagskoler har vist sig at være levedygtige og berettigede og de skal have en plads i skolelandskabet og høste anerkendelse og

have set dette og holde fast i denne dagsorden

er gode rammer for gode skoler og ikke bestemme hvilke skoler

er bedst for det enkelte barn det er op til familierne at bestemme ved at skabe gode rammer for de frie skoler giver vi også gode rammer for

argumenteret ganske overbevisende for hvorfor punkt en i vores

beslutningsforslag nemlig at frie grundskoler skal have adgang til at oprette vuggestuer for at sikre en sammenhængende overgang fra vuggestue til børnehave

skal være muligt og jeg er rigtig rigtig glad for at

det sidste punkt der handler om at ændre husholdnings og håndarbejdsskolernes navn i lovgivningen

kernefaglighed i loven beskrives som livspraktiske og erhvervsrettede fag

vi mener faktisk at det er med til at gøre hele området mere tidssvarende der hvor diskussionen har været

det punkt der handler om at vi gerne vil give de frie grundskoler de private gymnasieskoler og de frie kostskoler mulighed for at etablere afdelinger og filialer

i den del af landet som med det lidt forhadte udtryk udkantsdanmark er et område der er ramt af at der er udflytning rigtig mange unge

muskelmasse i form af elever til rådighed til at kunne opretholde

på den enkelte skole samtidig giver den elektroniske udvikling jo mulighed for at man meget nemt kommunikationsmæssigt kan have fælles

fastholde det stærke lokale engagement kan etablere

eksempel inden for samme kommune de to eksempler vi har med i beslutningsforslaget og som jeg også drøftede med den radikale ordfører

der har behov for at etablere en afdeling

og så er der et eksempel fra løgumkloster by

løgumkloster så det er altså ikke noget med at man starter

afdeling i holstebro og en anden på anholt

de fælles kræfter til noget stærkere

intention med det jeg vil bare sige her

se på om ikke der kan være flertal for

ønske om at det her skal være et carte blanche til at man kan privatisere området og have en hundrede og fem og tyve afdelinger det har handlet om at

i de områder hvor der måske ikke er så mange unge og hvor man gerne vil fastholde de unge der er

finder nogle nye friere muligheder for at etablere afdelinger

at se på om vi kan mødes på det punkt men som sagt er jeg glad for at

der er et bredt flertal for og så håber vi

kan finde et kompromis hvor vi ikke åbner op for en

det her beslutningsforslag som man bakker op

jeg

at man ville åbne en ladeport og sikre at man

tvind skoler det har faktisk været et forsøg på også

vi ser desværre rundtomkring at der er affolkning i

landdistrikter og vi ved at et af de politiske værktøjer vi

styrke udbuddet af både daginstitutioner grundskoler efterskoler og højskoler

jo længere vestpå vi kommer

jo mere fylder de frie skoler faktisk i landskabet

efterhånden kun kirken og

og som nævnt de andre skoletyper har en rigtig

i det lokale samfund men de har også en vigtig rolle i forhold til

i mange byer

der jo de seneste år faktisk blevet nedlagt en del folkeskoler det er nok ikke de sidste der er nedlagt jeg tror på at vi desværre

at der vil blive nedlagt flere folkeskoler

oprette en ny friskole

kombinere nogle skoler bedre at man ikke nødvendigvis kører det på så stram en

den rigtige afstandsgrænse er

gøre lidt hovedrent i forhold til den her gamle tvindlov

fjernet nogle ting og jo egentlig bevarer tilliden til at vores skoler godt selv kan håndtere hvad der er vigtigt vi skal naturligvis ikke åbne op for misbrug

venstres opfattelse at det er på tide at kigge på den her lovgivning

har fået øjnene op for at vi nu er nødt til

de frie grundskoler de frie fagskoler og efterskolerne

nogle traditioner her i folketinget

det er sjældent at en regering stemmer for et beslutningsforslag

når i mål med tingene alligevel så er

noget af det fineste arvegods

at man fra folketingets side skal lade være med at

blande sig alt for meget men tro på at også forældrekredsene bag dem jo godt selv kan klare tingene så jeg glæder mig til udvalgsbehandlingen

så ender med at man stemmer nej

blandt andet den store nedgang i søgningen til og det store frafald på erhvervsuddannelserne samt de relativt mange studenter der ikke læser videre og endelig omfanget af unge der tager to ungdomsuddannelser forslagsstillerne mener at svaret på disse udfordringer er et to årig modulopbygget forløb med boglige fag på c og b niveau uden akademiske og studieforberedende elementer regeringen er ikke enig i at en ny bogligt orienteret ungdomsuddannelse som oven i købet ikke skal være studieforberedende kan løse de udfordringer som nævnes regeringen har derimod gennem den politiske aftale om en reform af folkeskolen og gennem udspillet om en reform af erhvervsuddannelserne udpeget løsninger på disse udfordringer

blandt meget andet en styrket uddannelses erhvervs og arbejdsmarkedsorientering fremrykket uddannelsesparathedsvurdering og en bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelserne formålet er at mindske gruppen af uafklarede unge og at motivere flere til at søge erhvervsuddannelserne med udspillet til

eud reform lægger regeringen op til mere attraktive erhvervsuddannelser i form af højere kvalitet i uddannelserne mere attraktive ungdomsmiljøer på erhvervsskolerne og et forbedret grundforløb det foreslåede nye grundforløb indebærer at eleverne ikke tvinges til et professionsvalg lige i starten af deres uddannelse men får kendskab til fag og tid til at træffe et valg sidst i uddannelsens første år samtidig ønsker regeringen med udspillet at få udbygget eux hvor man både får sin håndværkeruddannelse og gymnasiale fag

tilbud inden for alle hovedområder og samtidig øge mulighederne for højere niveauer i de almindelige erhvervsuddannelser

rumme flere og bedre udfordringer og videreuddannelsesmuligheder for de mange unge som danmark har brug for inden for erhvervsuddannelserne forslagsstillerne skriver i deres bemærkninger at gymnasiet i dag bruges som en varmestue for de uafklarede

ikke genkende den beskrivelse men anerkender at der er behov for at understrege det studieforberedende sigte og gøre elevernes valg af fag og studieretninger mere gennemsigtige

en række skridt for at sikre at de gymnasiale uddannelsers studieforberedende karakter understreges konkret har vi skærpet kravene i uddannelsesbekendtgørelserne til gymnasiernes information om videreuddannelsesmulighederne når de oplyser ansøgere om udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser og studieretninger og før de søger

gymnasieelever om endeligt ønske af studieretning mens de går i gymnasiet og gymnasie

til de unge deres forældre og de gymnasiale institutioner som fra starten af to tusind og fjorten vil være til rådighed med præcise oplysninger om videreuddannelsesmuligheder i forbindelse med alle udbud udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser studieretninger og valgfag så deres forståelse af videreuddannelsesperspektiverne understøttes yderligere

hf uddannelsen er en fleksibel boglig uddannelse med dansk på a niveau samt en række fag på mindst b og c niveau dansk på a niveau er afgørende for at opnå studiekompetence

til alle bacheloruddannelser hvor undervisningssproget er dansk erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelser som optager ansøgere på baggrund af en erhvervsuddannelse stiller ligeledes krav om boglige fag er studieforberedende enten fra erhvervsuddannelsen eller fra supplering som enkeltfag på gymnasialt niveau regeringen finder at enhver ungdomsuddannelse i dag skal og

en ungdomsuddannelse der således hverken giver erhvervskompetence eller bred studiekompetence må betegnes som en blindgyde regeringen finder derfor at reformen af folkeskolen en kommende reform af erhvervsuddannelserne og den eksisterende hf uddannelse tilsammen rummer svaret på de problemstillinger som danner baggrund for forslaget til folketingsbeslutning om en ny forberedelsesskole for unge regeringen kan derfor ikke støtte

gå videre på for eksempel professionsbachelor eller kortere

uddannelser efterfølgende og så

involveret som altså netop

man skal sige en mere bastant boglig uden at være akademisk uddannelse

at man skal have a niveau i dansk hvis man skal ind på en række akademi og professionsuddannelser så vi mener faktisk at hf uddannelsen er

også løfter nogle af de udfordringer

dansk folkeparti ønsker at løse med forberedelsesskolen

måske være fint hvis de startede der først i stedet for at tage

en omvej og det er jo noget af det vi gerne vil til at tydeliggøre nemlig hvilke af de forskellige ungdomsuddannelser der giver adgang til

at de trænger til et grundigt eftersyn hvilket vi også er i gang med vi har tidligere i dag behandlet forslag til ny folkeskolereform hvor vi jo i enighed har opnået nogle mærkbare forbedringer vi forhandler i øjeblikket om en erhvervsskolereform der højst sandsynligt også vil få indvirkning på vore gymnasier

jeg tror vi alle er enige om målet nemlig at vores ungdomsuddannelser

skal sikre at vores unge får et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet en proces der påbegyndes i grundskolen og fortsætter via ungdomsuddannelser og for nogles vedkommende afsluttes med en videregående uddannelse

forberedelsesskoler er jo indbygget i vore grundskoler

elementer der kunne have været bedre men i venstre tror vi ikke på at tanken om en forberedelsesskole er løsningen i venstre sætter vi vores

at vi får en god erhvervsskolereform

vejledning brobygning og taxameter har vi der også nogle muligheder for at skrue

venstre kan som sagt ikke støtte forslaget fra dansk folkeparti

gerne tage dansk folkeparti på ordet så hvis ikke

på en sådan måde at både unge og danske virksomheder står bedre rustet til fremtiden

venstre klar til at fremsætte et beslutningsforslag for på den måde at få regeringen i tale jeg vil gerne

og at mange unge dobbeltuddanner sig den bekymring deler socialdemokraterne men vi tror ikke på at løsningen er en uddannelse der hverken giver reel studiekompetence eller erhvervskompetence til gengæld gør vi noget ved udfordringerne gennem folkeskolereformen som dansk folkeparti selv er med i og med vores udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

skal forstås som lange videregående uddannelser idet det jo af bemærkningerne fremgår at uddannelsen her skal give adgang til de fleste professionsbacheloruddannelser

smule af at dansk folkeparti forsøger at genindføre en slags realeksamen i radikale venstre mener vi ikke at vi på den måde skal have fortiden tilbage så vi kan ikke

fuld forståelse for at det kan være svært at tage stilling til det som femten til seksten årig men at løsningen skulle være at ændre hf til en forberedelsesskole som giver færre muligheder som åbner færre døre har jeg svært ved at se hf bliver udvandet i dag giver hf fuld studiekompetence med forslaget vil hf ikke længere være en uddannelse der giver fuld studiekompetence

være meget uheldigt hvis det sker

bruger jo selv som argument for dette forslag at mange unge vælger gymnasiet fordi

på den måde ikke lukker nogle døre for sig selv og at gymnasiet i dag bruges som en varmestue for de uafklarede

er forslaget om de her forberedelsesskoler da netop en varmestue hvorfor ikke fortsat lade hf være fuldt studiekompetencegivende i stedet for at lukke dørene for eleverne hf er jo et

der ikke går den slagne vej direkte fra folkeskolen til gymnasiet

er kompetencegivende til videregående uddannelse og ikke blot adgangsgivende til de fleste professionsuddannelser som dansk folkeparti foreslår i argumentationen for det her

mange efter det almene gymnasium tager en anden ungdomsuddannelse dfs ordfører ved jo lige så godt som jeg at det er erhvervsuddannelserne der får mange studenter

med den reform af erhvervsuddannelserne som vi forhandler i øjeblikket har vi blandt andet fokus på at det med en erhvervsuddannelse skal være muligt at starte på arbejdsmarkedet og samtidig erhverve sig studiekompetencer som forslagsstillerne ved er der med reformen lagt op til både større udbredelse af eux og at det bliver langt tydeligere hvordan man med en såkaldt almindelig erhvervsuddannelse kan uddanne sig videre

jeg kan frygte at det for mange vil komme til at føles som en holdeplads som sagt har jeg fuld forståelse for at

indeholder regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne også at mange af de indgange der i dag er skal reduceres til fire bredere indgange med grundforløb der i højere grad skal give eleverne bedre tid og forudsætninger for at træffe et kvalificeret erhvervsvalg derudover skal tilbuddet om

også udvides så flere elever får muligheden for at tage en studentereksamen sammen deres erhvervsuddannelse kombineret med en styrket vejledningsindsats tror jeg på at det her vil blive et attraktivt tilbud til de elever der i dag er uafklarede efter folkeskolen

i dag har førstebehandlet et forslag og har haft et langt forløb bag os om netop at gøre folkeskolen

et bedre tilbud for nogle af de elever som i dag har svært ved

så på den baggrund vil jeg sige at vi er dækket ind ud over det er der jo også fleksuddannelsen som vi også skal diskutere så samlet set synes jeg at det her beslutningsforslag er en blanding af forslag der gør det sværere at komme videre i sit uddannelsesforløb og

der allerede håndteres i andre sammenhænge

automatisk vælger gymnasiet derfor er vi i enhedslisten

af ungdomsuddannelse og måske også at

bedste ungdomsuddannelse for deres

men når vi ikke kan støtte det her forslag

er det for det første fordi vi mener at det

som sfs ordfører også sagde vil udvande den hf vi har

som et rigtig godt tilbud

er gået direkte videre i en ungdomsuddannelse efter deres

folkeskole men som senere hen

til dem som ikke har lyst til at gå i det almene gymnasium men som bare egentlig

argumentation for det her beslutningsforslag for det

for at eleverne vil have mere glæde af at blive sorteret

hen lodret uenig

at elever i gymnasiet og

klassefællesskaber på trods

gymnasiet er en varmestue

og det synes jeg sådan set er helt fair

betyder det jo ikke at man ikke har fået noget ud af at gå i gymnasiet gymnasiet

for vores gymnasium men jeg mener bestemt ikke at gymnasiet er en varmestue

nogen unge tværtimod udvikler man sig jo både fagligt og socialt mens man går i gymnasiet og det mener jeg helt bestemt der skal være plads

kurserne man må bare se i øjnene at det hf

for længst er blevet en andenrangsstudentereksamen men med en masse akademiske falbelader som det er meget meget vanskeligt at få eleverne igennem og som de ikke nødvendigvis har så megen glæde af så mit korte

mener ordføreren ikke at det er bedst for eleverne at komme på den hylde hvor de

at den to årige klassiske hf bliver målrettet voksne studerende altså at der kommer til at

voksne jeg ved så ikke lige hvor den grænse går

at gymnasiet er meget akademiseret hf er også blevet det

i enhedslisten jeg mener at gymnasiet er for akademisk bygget op som

om det så lige præcis skal være en forberedelsesskole i den her udformning eller noget andet

ikke sige præcist nu er jeg kommet med et enkelt forslag

som ikke skal på universitetet men som skal have en

og for dem åbenbart vigtigere opgaver

midt i en uddannelseskrise som ikke er erkendt vi har

filet på niveauet i vores uddannelser og niveauet er

at vi har været meget fokuseret på de her målsætninger om at fem og halvfems procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse tres procent

uddannelse vi har altså haft fokus på antallet af afgangsbeviser diplomer og kandidatgrader frem for at at se på hvilke

de unge får med med sig ud i livet og

en hensigt om at alle skal være med

sympatisk nok men problemet er bare at niveauet kommer

i frit fald det klæder nøgletallene for en uddannelsessnobbet politisk dagsorden men det klæder ikke niveauet af de uddannelser

som har akademiske ambitioner

samme problem på erhvervsuddannelserne hvor det faglige niveau er for lavt

opfattes af mange unge som mindre værd og det er en skam

men i stedet for en fokuseret uddannelse får

at få alle elever med uanset ambitioner og

med de bedste hensigter svigter vi de unge og de kan gå en fremtid i møde med middelmådige uddannelser under armen

uddannelsesmæssigt normskifte i danmark hvor uddannelserne

i stedet for at alle uddannelser skal passe til alle

i liberal alliance har vi også foreslået en vedtagelse af en fleksuddannelse som skal

samle nogle af de unge op med et kort uddannelsessigte og det ser ud til at blive

men vi er positive over

den nøjagtige udformning af forslaget håber vi meget at vi kan

at diskutere når vi forhåbentlig får et blåt flertal efter næste valg men vi er bestemt enige i retningen og hensigten

men det vil altså stadig væk være muligt at tage en

som hf er hvis det er det man ønsker det

bygninger bøger og lærere der er på hf lige nu der skal bruges til forberedelsesskole undtagen på

kan bidrage til at løse flere problemer det vigtigste er at der er flere der kommer i gang med en erhvervsuddannelse det næstvigtigste er at imødekomme de unges ønsker om en mere boglig uddannelse end bare folkeskolen og det sidste er at få gymnasiet tilbage på sporet som en universitetsforberedende skole med et højt fagligt

sagtens fire på kravene sådan at man netop kunne komme sådan en mellemuddannelse som den her